tage deres opholdstilladelse for budskabet til dem skal være tydeligt

tage sted jeg håber selvfølgelig at vi kan få en bred opbakning til de forslag regeringen har fremsat

jeg har mange tirsdage her i spørgetimen efterlyst en klar politik fra venstre

en skattepolitik så vi får at vide hvem der skal have skattelettelser og hvem der skal betale

for nulvæksten så vi får at vide om det er skoleeleverne eller de ældre der skal holde for

endnu et bud på nulvækst fra venstre

hvor der skal skæres når herre lars løkke rasmussen har brugt alle pengene på skattelettelser nu må vi forstå

om promiller når det egentlig handler om milliarder

selvfølgelig et lille lys i mørket og grund til at glæde sig

bedre sundhed eller at der skulle komme skattelettelser

ikke venstres ultimative krav

boligjobordningen skal genindføres

så med boligjobordningen

god ordning på rette tid og sted

det skylder skatteyderne

job og det skyldes at meget

blive udført under ordningen

det svar er meget

indkomst på over syvhundredetusind

indkomst på under trehundrede og halvtredstusind

der har fået fradrag for fagforeningskontingent

økonomisk politik hvor udgifter og

hvor kommer den her pludselige interesse for ting der er gået over sidste salgsdato fra

diskutere venstres politik som er det aktuelle

regeringen er åbenbart kun leveringsdygtig i noget der er

for en politik der ville blive ført hvis jeg skulle blive statsminister

men lad os da så give det et skud

eller lad os bruge mellemtiden på noget fornuftigt

og interessant for mig at komme herned hver tirsdag og få spørgsmål fra statsministeren

hvis vi tirsdag for tirsdag kunne høre hvad regeringen vil og hvis regeringen tog nogle initiativer statsministeren antydede i sin nytårstale

statsministeren sagde for nogle spørgetimer siden at sådan nogle ville man komme med på et tidspunkt

egentlig bare spørge hvornår er det vi kan forvente at vi bliver indkaldt til forhandlinger om vækstinitiativer for ja

få genindført boligjobordningen det kunne vel også have en god prognose sidst regeringen

lykkedes det jo at få den genindført da vi sad ved vækstforhandlinger så det kan

gjort brug af den her ordning så mit spørgsmål er i virkeligheden hvornår kan vi forvente at få en indbydelse til vækstforhandlinger i finansministeriet jo før vi kommer jo lettere bliver det også at finde den finansiering der skal til for at den her ordning kan genindføres med tilbagevirkende kraft fra

diskuterer omdannelse af retsforbeholdet

lyder det meget underligt i mine ører at regeringen ikke skulle lægge initiativer frem det vi har manglet er jo at venstre tog konkret stilling

langt tidligere hvis venstre ellers havde fundet det opportunt at tage konkret stilling til tingene det

at fremlægge en plan for den økonomiske politik

hvis venstre bare ville fremlægge

der skal skæres i spørgsmålene er efterhånden rigtig mange og det er

da danmarks trods alt største parti

spørgsmål der kun kan fostres i hjernen hos folk der har for vane at sige én ting før valget og gøre noget andet efter valget

gik til valg på at lave en millionærskat

skatten for millionærer ned

gik til valg på et skræmmebillede af velfærdssamfundet og som bagefter greb ind i reguleringen af overførselsindkomsterne

man har den tilgang til politik at man kan sige noget før valget og gøre det modsatte efter så kan man jo mistænke os for hvad som helst

bare sige fuldstændig stilfærdigt at havde vi nogen planer om at skære

bare mit spørgsmål er der behov for vækstinitiativer

jo forstå hvornår kan vi forvente at vi får en invitation

et folketingsvalg selv om sidste salgsdato nærmer sig

og at forsøge at bilde mig og danskerne ind at at

med at den offentlige sektor år for år skal have mulighed for at udvikle sig ikke meget men med en beskeden udvikling venstre arbejder med at

man skal stå stille i den offentlige sektor kunne

at regeringen lægger forslag frem i salen og inviterer os og så så spørger jeg bare hvornår

boligjobordning er nødt til at gøre noget for landbruget der er trængt i knæ

sidste salgsdato at hvornår man har lagt det her forløb

hvornår kan vi regne

men herre lars løkke rasmussen taler jo konsekvent udenom herre

ønsker i den økonomiske politik i danmark

men jeg vil altså ikke kvittere for den måde man så håndterede det på efterfølgende for stort set alt det der ikke skulle blive til noget dagpengereform og efterlønsreform blev til noget alligevel stort set alt det der skulle blive til noget betalingsring to lærere i samtlige klasselokaler en guldregn over landets kommuner og fædreorlov blev ikke til noget

en helt anden politik to ud af tre af landets kommuner har i dag mindre at drive kommune for end da jeg var statsminister og så forsøger man at slå sig op på at

er den offentlige sektors store beskytter efter man har reduceret den efter man har gjort danmark fattigere

per indbygger så hvis vi skal blive i det spor

da gerne høre om statsministeren hvis

bliver genvalgt vil udstede en personlig jobgaranti til alle de ansatte i den

set bare helt stilfærdigt til hvornår regeringen fremlægger de her vækstinitiativer så vi kan forhandle

hvis der bliver vækstforhandlinger fordi man er optaget af andre ting det her er ikke på nogen måde

da bare sige at jeg godt kan multitaske altså vi kan godt håndtere hele diskussionen om syrien jeg vender tilbage til den om et øjeblik

set også godt håndtere den udfordring at vi for eksempel har et dansk landbrug der er ved at blive tvunget i knæ

at vi kommer baglæns ind i to tusind og femten at regeringen otte gange har nedjusteret vækstskønnet at danmark er blevet et fattigere land siden statsministeren blev statsminister

møder vi gerne op det kræver at vi får en invitation og jeg spørger

at man under den borgerlige regering ikke havde styr på budgetterne

man egentlig holdt sine egne budgetter

at få fremgang vi har haft fremgang i fem kvartaler med vækst

der er udsigt til at vi får mere vækst i

god nyhed danmarks konkurrenceevne er styrket virksomhederne har fået mere at lave eksporten er steget boligmarkedet har

lars løkke rasmussen ikke er parat

af krisen vi er ikke helt ude endnu vi har ikke en selvbærende økonomi men i kraft af en god økonomisk politik og af at danskerne er flittige og arbejder meget

så står jeg her og byder os til

ikke godt komme for vi kan få øje på er nogle skævheder vi kan få øje på det problem at der er trehundrede og tredivetusind danskere for hvem der ikke er nogen nævneværdig gevinst ved at gå på arbejde vi kan få øje på det et problem at vi har næsten ottehundredetusind i den arbejdsdygtige alder som er sat uden for arbejdsmarkedet vi kan få øje på at hen ved halvdelen af ikkevestlige indvandrere er uden arbejde vi kan se at der er brug for at

givet de flygtninge der kommer til danmark en lønforhøjelse på titusind kroner om måneden

en flygtningefamilie med tre børn nu oppebærer firehundrede og fireoghalvtredstusindtohundrede og femten kroner om

støtter regeringen i senere i dag er et plaster på såret der er ikke finansiering til det regeringen har uudmøntede besparelser liggende ovre på asiatisk plads i udenrigsministeriet som man skal vende

tilbage til i efteråret det sejler det sejler og der tilbyder vi så at komme og hjælpe regeringen med at få styr på de her ting

magten der var styr på budgetterne ude i kommunerne

og også glæde sig lidt over at der nu er styr på den økonomiske politik jeg synes stadig vi er

lars løkke rasmussen

nu synes at det mest interessante i vores diskussioner er at kigge i bakspejlet helt ærligt landet ledes fremadrettet og jeg kan sagtens få øje på at det forhold at regeringen efter valget slog ind på en helt anden kurs end den man gik til valg på

en konstruktiv opposition som har muliggjort at vi har lavet to vækstaftaler og en skatteaftale og en række andre tiltag har gjort

men vi har altså statsministerens egne ord for et øjeblik siden

at vi endnu ikke har et selvbærende opsving vi har en statsminister som i sin nytårstale har markeret behovet for flere vækstinitiativer og så kan man engang få svar på om der overhovedet kommer nogle forhandlinger

når der er et skrigende behov når vi har et fødevareerhverv

på grund af ukraine når vi kommer baglæns ind i to tusind og femten når danmark i dag er et fattigere land end dengang statsministeren blev statsminister så kan engang få svar på det der var dagens simple spørgsmål ikke hvad regeringen foreslår

ment mindst tre forskellige ting om nulvækst i to tusind og elleve

enige i i to tusind og tretten kunne det sagtens lade sig gøre i to tusind og femten står vi

om foranstaltninger står der der påtænkes iværksat af regeringen foranstaltninger der påtænkes iværksat af regeringen var der ikke så meget

en koncentrering om venstre og fred være med det det

et spørgsmål til statsministeren statsministeren siger jo

retorik hernede at der er styr på pengene

det er måske en sandhed med modifikationer

jeg stod her for nogle uger siden med historien som også var gengivet i jyllands posten der jo kunne beskrive at flygtningefamilier

den her regering har fået i gennemsnit titusind kroner mere om måneden så en gennemsnitlig flygtningefamilie nu er

politik regeringen fører på asylområdet

der viser at de samlede omkostninger til asylansøgere indkvartering osv

et meget stort tal det sammenlignelige tal i to tusind og elleve da den nuværende statsminister blev statsminister

under tre milliard kroner derfor er mit spørgsmål til statsministeren her i dag mener statsministeren virkelig at der er styr på pengene på det her område når man kan se at der på sammenlignelige

i forhold til vores asylsystem med videre

en stigning fra knap tre milliard kroner i to tusind og elleve til

derfor vi nu har besluttet at lave den første stramning

asylpolitik som den tidligere regering levede med

ser ud til at de også vil støtte de

nu gør statsministeren jo meget ud af at diskussionen i dansk politik handler om om der er penge til velfærd

siger at regeringen har tre milliard kroner frem

en vækst i de offentlige udgifter og at det er en af de store forskelle i dansk politik men jeg tror da at de fleste danskere godt kan se at hvis vi

blegner det jo lidt at diskutere om der er tre milliard kroner ekstra fra ét år til det næste

her er ét område der får lov til at vokse så voldsomt

at det da får stor indflydelse på hvad der er at gøre godt med i forhold til vores ældre i forhold til vores sygehuse i forhold til vores politi i eventuel grænsekontrol og

og jo hurtigere jo bedre jeg tror det er rigtig vigtigt at vi sikrer at mennesker der kommer til danmark som flygtninge ikke ender som klienter men at vi tværtimod hurtigt gør dem til en del af det danske samfund det er godt for dem

mod at vi kan få mulighed for at udvikle vores offentlige sektor en lille smule hvert år

og den øvrige borgerlige opposition så derfor er det store spørgsmål til

er at man støtter en borgerlig regering med herre lars løkke rasmussen i spidsen som har gjort det til sin store mærkesag at man ønsker nulvækst i den offentlige sektor

milliard kroner i år de sammenlignelige udgifter i to tusind og elleve var

om at der skal være plads til det ene og det andet og det tredje

bruge pengene to gange og når man har brugt pengene på den asylpolitik man fører blandt andet ved at forhøje ydelserne så en gennemsnitlig flygtningefamilie

om året titusind kroner om måneden mere end da statsministeren blev statsminister

godt med i forhold til de grupper i det danske samfund der faktisk har et stort behov

til at forholde sig til ikke andre partiers gøren og laden men

som var støttet af dansk folkeparti

hvis der var nogle andre der havde siddet i regeringskontorerne

mærkesag nummer en den at herre lars løkke rasmussen

lader lars løkke rasmussen slippe alt

at man skal lave boligjobordningen og lave job lige nu og her mener jeg sådan set at statsministeren bør gribe chancen

at renovere sin bolig ikke mindst i en energirigtig

om venstre er villig til at finde

tusindvis af job så skaber lettelserne

med til det i sin tid

til at videreføre den

men tiden er løbet fra det værktøj

det er blevet beregnet at med de effekter der er frem og tilbage og

fem hundrede job vi taler om jeg synes at

boligjobordningen er en god idé og det nævner statsministeren igen

fordi det er en meget dyr ordning

det må man også bare konstatere at det er en ordning som bliver brugt af de allermest velstående i vores samfund hvorimod dem der ikke har så mange penge

og jeg har egentlig ganske svært ved at forstå

ordning når man kan se at tallene falder meget præcist

brugt pengene på en anden måde og regeringens holdning

afstandtagen fra boligjobordningen men en påpegning af at

skabe endnu flere arbejdspladser

de borgerlige partier om en boligjobordning men den

har givet job i den her regerings periode

vil skabe

handler om om vi kan regne med

har noget at leve af hvis man er så uheldig at

hvem det nu er rammes af ledighed er man tvunget til at sælge lejligheden eller sælge kolonihaven eller hvad det nu er for at kunne få det til at hænge sammen i den periode hvor man leder efter et nyt

den dagpengereform som herre kristian thulesen dahl jo fandt på og herre lars løkke rasmussen var meget begejstret over og de radikale også stemte for har skabt rigtig rigtig stor utryghed i danmark hos dem som konkret er ramt af den og jeg ved ikke om statsministeren tjekker sin egen e mail men jeg får i hvert fald rigtig mange henvendelser fra mennesker som lider under den her reform men den har også skabt utryghed hos alle andre fordi folk tænker hov hvad med mig hvad hvis jeg rammes

af ledighed jeg tror at der er rigtig mange mennesker i det her land som gerne vil vide hvad de forskellige partier vil med dagpengesystemet

stemme på hvis man ønsker at der igen skal komme større tryghed mere fair vilkår for

der rammes af ledighed jeg har hørt statsministeren sige at statsministeren ønsker et dagpengesystem hvor færre mister dagpengeretten og det synes jeg jo er godt

dagpengesystem ud hvordan indfrier man det mål jeg synes at både regeringen statsministeren og socialdemokraterne skylder

at de mange ledige der står til ikke at modtage nogen ydelse overhovedet får en hjælpende hånd med den seneste finanslov

har vi jo sikret endnu et skridt mod en mere nænsom og mere rimelig indfasning af den dagpengereform som blev gennemført så brutalt

som sikrer en forsørgelse i op til tre år til de mennesker som

skriver om at man står helt

jeg synes det er et godt resultat af vores fælles arbejde

forsørgere giver fjortentusind kroner om måneden

så jeg må sige at den håndsrækning vi er blevet bedt om

vi skal så fremadrettet skabe et nyt dagpengesystem som kan få bred opbakning her i folketinget og som kan sikre

også glad for statsminister at vi sammen har fået lavet nogle midlertidige løsninger men de er jo netop midlertidige der er ikke noget der tyder tyder på at det sådan er nogle midlertidige problemer herre kristian thulesen dahl og herre lars løkke rasmussen og fru margrethe vestager fik skabt da de forringede dagpengesystemet

problemer og derfor er der også behov for nogle permanente svar og de kom altså ikke fru statsminister nu her jeg vil så gerne vide

at dagpengesystemet skal se ud jeg synes

det skal være lettere at genoptjene retten til dagpenge

kunne forbedre dagpengesystemet hvad er

hvis nu socialdemokraterne får mandatet til at fortsætte som statsministerparti efter valget hvad er

et moderne et robust dagpengesystem som sikrer økonomisk tryghed

holde ledigheden lav et dagpengesystem som man ønsker og som det er attraktivt for lønmodtagerne at forsikre sig i

skal selvfølgelig kombineres er en kompliceret opgave det

at vi ikke bryder os om det dagpengesystem vi har på nuværende tidspunkt at færre skal falde ud

og i mere end tre år har vi vidst at vi står med et kæmpemæssigt dagpengeproblem jeg synes

at en eller anden kommission behøver at sidde og overveje altså

siger nedsat en kommission og så skal den kommission komme med et bud på et dagpengesystem hvor færre falder ud og der er mere tryghed men jeg går ud fra

kan bekræfte at man har sagt til den kommission

thulesen dahl og herre lars løkke fandt på hvis man gør det hvordan er

at statsministeren forestiller sig at kommissionen skal komme frem til noget der kan løse problemerne altså hvis man siger at de nedskæringer som højrefløjen lavede skal fastholdes jeg vil gerne bede statsministeren om at genoverveje om

ikke ville være mest fair over for vælgerne om det ikke ville være mest demokratisk at lægge åbent frem hvad socialdemokratiets holdning til dagpengesystemet er

det må og skal være det vigtigste

samme som man gjorde sidste gang hvor man i huj og hast skabte et dagpengesystem som viste sig ikke at holde

lægge et godt bud frem og så tage forhandlingen med alle folketingets partier derefter

er ude efter er et robust og holdbart system

gængse regnemetoder som finansministeren jo accepterer er den måde man skal regne på og som jo viste at

liberal alliances fulde plan og at resultaterne viser sig

råd til at bruge otte hundrede million kroner ekstra om året

mest vidtgående behandlingsgaranti i hele eu

og su modtagere kan tjene alt det de har lyst til ved siden af uden at blive modregnet prisen for det her er at danmark falder fra være det fjerde mest lige samfund i verden til at være det ottende mest lige samfund

gå til valg på at hæve skatten for de lavestlønnede

genindføre topskatten at fordoble selskabsskatten og fjerne

genindføre alle skatterne for at danmark kan løfte sig fra

at man kan sænke skatten markant

er det liberal alliance lægger op til

med samme gode offentlige service med samme muligheder for lighed og omfordeling og med samme muligheder for at

vil trække danmark væk fra det fundament af lighed og solidaritet som vi kender

vil være imod at man skal eksperimentere med det der er kernen i danmark

på sine egne tal eller ej

tror på sine egne tal sine egne kommissioner sit eget finansministerium

det der kan lade sig gøre jeg kan godt forstå at statsministeren føler sig meget presset

i modsætning til regeringen som har givet danskerne et fald i bruttonationalproduktet som svarer til at vi

beskæftigelsen at vi kan give danskerne alle lavtlønnede minimum tyvetusind kroner i lettelse på skatten det er da ubehageligt for

kan jeg godt forstå er det så et fatamorgana

på fem år lykkedes at få tohundredetusind flyttet fra passiv forsørgelse

beskæftigelse så nej statsminister det er ikke et eksperiment det her er afprøvet og vi bygger på statsministerens egne tal kommissionens egne tal finansministeriet

som liberal alliance foreslår

er at borgere forsøger

service borgerne får jeg synes det er fair at man vil have lavere skatter jeg synes det er fair at man ønsker en offentlig sektor som giver mindre service

og som nu bliver ramt af den stigende grundskyld tolvtusind

lægger et stramt budget selv om hun endda har en lejer til at

vil hun ikke kunne blive boende i det hus så må jeg bare spørge statsministeren om det sådan er blevet helt almindelig socialdemokratisk politik at sende almindelige familier på gaden og synes statsministeren at det er rimeligt at den enlige mor nu bliver nødt til at forsøge at sælge børnenes

grundskylden og det betyder altså

har videreført ville grundskylden stige meget mere end den gør

at det koster noget

løse løfter de har givet til danskerne så

halv milliard

jeg skal bare sige meget klart og tydeligt vi viderefører grundlæggende de regler som vi arvede fra den tidligere regering

konservative folkeparti mangler jo at forklare hvor

år og kommer til at gøre det også fremover

fem og halvfjerds år gammel

bor i sit eget hus

at det hus lige steg to og halvfems procent i værdi

hvor skal pengene komme fra

enlige forsørgere er der også rigtig mange børnefamilier

købt

krisen hvor det var allerdyrest

og tænkt at nu fik de budgetterne til at passe

den himmelflugt som grundskylden har taget

og familier som står og er teknisk insolvente

det vigtigste er at undgå at folk går fra hus og

så er

smule om deres egen politik

altså ikke urimeligt at vi står i folketingssalen og diskuterer politik regeringen lægger sin politik

vi har en opposition bestående af fire partier

at første stedfortræder har meddelt at hun ikke ønsker at indtræde under denne orlov

nogen der ønsker ordet da

per clausen kim andersen thomas jensen hans kristian skibby ida auken sanne rubinke brian mikkelsen og uffe elbæk og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og syv

for eller imod stemte forslaget er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og tyve af joachim b olsen bortfaldet

jeg slutter afstemningen for stemte sytten imod stemte to og halvfems

herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af det samme mindretal

pres på asylsystemet kommunerne og ikke mindst skatteyderne der alene næste år kan se frem til en ekstra regning på over fire milliard kroner som følge af den øgede tilstrømning regeringen har efter venstres opfattelse i hvert fald igennem valgperioden konsekvent overhørt de mange advarsler om at udlændingepolitikken igen under en socialdemokratisk ledet regering er kommet ud af kontrol regeringen har også afvist alle forslag om nødvendige stramninger af udlændingepolitikken med en systematik og ildhu der kun overgås af den regeringen har udvist i de tilsyneladende endeløse bestræbelser på at få gennemført nye lempelser der har gjort det mere attraktivt at søge til danmark som asylansøger en del af stigningen i antallet af asylansøgere der kommer til danmark kan til dels forklares med et stigende antal asylansøgere i europa resten af verden men også kun til dels skiftende

jo haft en del socialdemokratiske justitsministre har over for folketinget fastslået at der finder såkaldt asylshopping sted i europa

det er et faktum at regeringens lempelser har betydet at forholdene i danmark er blevet væsentlig mere attraktive alene afskaffelsen af starthjælpen kontanthjælpsloftet og optjeningsprincippet for børnepengene har betydet at en flygtningefamilie med tre børn i dag

hævder regeringen at de mange lempelser og vilkårsforbedringer

det er for venstre ganske enkelt uforståeligt hvordan regeringen på den ene side kan anerkende at der finder asylshopping sted i europa og på den anden side benægter at en månedlig stigning i ydelsesniveauet på titusind

dertil kommer

bo og arbejde uden for asylcentrene afskaffelsen af optjeningsprincippet for børnepengene og så videre alt sammen ting der har gjort det mere attraktivt at vælge danmark som asyldestination senest har vi så set at regeringspartierne har bakket op

arbejde allerede inden de har fået færdigbehandlet deres asylansøgning hvis de kommer fra

sommeren stod klart selv for regeringen at situationen var ude af kontrol foreslog regeringen at indføre en ny midlertidig status for flygtninge der var flygtet fra generelle forhold i hjemlandet og dermed ikke længere opfyldte flygtningekonventionens betingelser da den daværende justitsminister og ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold præsenterede lovforslaget hed det at størstedelen af asylansøgerne der kommer til danmark fra syrien

og at der ikke gjort indgreb i retten til familiesammenføring begge ting har siden vist sig at være forkerte

på spørgsmål til det her lovforslag regeringen har så præsenteret folketinget for det her lovforslag der indeholder en ny legal flygtningekategori og en ændring i muligheden for familiesammenføring for flygtninge der er omfattet af denne nye kategori det er dog efter lovforslagets behandling uklart hvad der er det egentlige formål med forslaget ud over at fremmane et indtryk af en handlingskraftig regering venstre ønsker at bidrage konstruktivt til at asyltilstrømningen til danmark begrænses men endnu vigtigere er det at folketinget lovgiver på et sagligt og fagligt forsvarligt grundlag og regeringen har trods mange spørgsmål og samråd ikke redegjort for lovforslagets konsekvenser

hvad de økonomiske konsekvenser af forslaget er

eller hvordan regeringen vil sikre at man tvangsmæssigt kan hjemsende asylansøgere

at de syriske asylansøgere kun skal være i danmark i ganske kort tid det bestyrkes af den socialdemokratiske udlændingeordfører

regeringen har afvist de her forslag

venstre finder det bizart at regeringen på den ene side forsvarer flygtninges ret til fuld kontanthjælp fra første dag mens man på den anden side ingen problemer har med at gøre indgreb i asylansøgeres ret til familieliv det står efterhånden klart at regeringen trods forsikringer om det modsatte

efter venstres opfattelse ikke har vilje eller evne til at føre en stram udlændingepolitik og at nærværende lovforslag mere er motiveret af ønsket om at fremstå handlekraftig end ønsket om at gennemføre reelle stramninger der effektivt kan dæmme op for antallet af asylansøgere det er venstres forventning at lovforslaget vil have en særdeles begrænset effekt og at antallet af hjemsendte flygtninge ikke vil stige mærkbart som følge af lovforslaget derfor er regeringen atter en gang ved at stille befolkningen noget i udsigt som regeringen efter valget næppe kan eller vil kunne levere men det nærværende lovforslag anerkender vi indeholder i hvert fald en formel stramning for en lille gruppe asylansøgere og det kan ikke udelukkes at en manglende vedtagelse vil have betydning for tilstrømningen til danmark venstre noterer sig i den forbindelse at regeringen har fremhævet at lovforslaget allerede kan have haft en betydning for tilstrømningen i kraft af signalværdien det er dog i hvert fald efter vores opfattelse nærmest utopisk at tro på at signalværdien af det

signalværdien af regeringens over tredive lempelser venstre bemærker endvidere at regeringen kategorisk nægter at medvirke til reelle og effektive stramninger af udlændingepolitikken hvorfor nærværende lovforslag må betragtes som det bedste og eneste opnåelige i den nuværende parlamentariske situation altså indtil vi får et folketingsvalg hvor vælgerne kan bestemme hvem der skal have regeringsmagten og på den baggrund vil venstre

stemme for lovforslaget ved tredjebehandlingen her i dag jeg skal sige at der har været lidt forvirring omkring den tillægsbetænkning som

folketinget har afgivet og der er et flertal af partier

betænkningstekst som handler om hvorvidt man fortolker danmarks internationale forpligtelser jeg skal sige at den del af betænkningsbidraget som venstre har tilsluttet sig omhandler alene

jeg svært ved at forstå den bekymring som nogle har men jeg skal her for en god ordens skyld sige at det der er venstres stillingtagen i den

er det der bliver sagt her fra folketingets talerstol og det er

tillægsbetænkningen den del der handler om vores internationale forpligtelser alene handler om hvilke asylansøgere der kan få lov til

på det tidligere i stedet for det sene tidspunkt

tilbage og det vil have en væsentlig betydning for tilstrømningen til danmark det vil være en opstramning i

danmark som asyldestination

samråd der har været internt ekspertmøde og så videre og så videre og sagen er jo at venstre i stedet for at tage den her sag alvorligt og seriøst har

valgkamp på lovforslaget selv om blandt

venstres statsministerkandidat har krævet hurtig handling så mit spørgsmål er i virkeligheden

at der ikke er behov for hurtig handling i forbindelse med udfordringerne

det her lovforslag går ud på hvad det kommer til at betyde og når vi har spurgt regeringen

og det akkumulerer sig så til små to hundrede svar

betydning for tilstrømningen regeringen vil ikke sige hvor mange

så jeg kan sige til herre troels ravn

for behandlingen

svar til fru trine bramsen

over i socialdemokratiet at vi også

være villige til at se på reglerne for hvem man kan give asyl jeg har faktisk presset på for at at vi skulle få en undersøgelse af hvorfor

nogle asylansøgere inden for de samme internationale regler får asyl i sverige men ikke i danmark og omvendt så vi kan se på om vi i danmark har den mest restriktive praksis det ønsker jeg så det er jo et konkret

men vi tror faktisk mest på

for alvor skal stoppe tilstrømningen til danmark skal vi rulle de vilkårsforbedringer som regeringen har lavet tilbage de vilkårsforbedringer der gør at en asylansøgerfamilie får titusind kroner mere om måneden firehundrede og halvtredstusind kroner om året

i støtte fra det offentlige det tiltrækker asylansøgere lige så meget som

jeg synes jeg vil vende tilbage til lige præcis

hvis man kigger på tallene og lad os nu kigge på dem så kan man se at i tredje kvartal sidste år

var danmark det land

beviset på at

år fordi man vil anvende

årige tidsbegrænsede opholdstilladelser

har brugt de to årige tidsbegrænsede opholdstilladelser som

rundt nul der har simpelt hen ikke

eneste gang hvor det er lykkedes at hjemsende nogen som helst

deres oprindelsesland

i syrien inden for en år så det der står tilbage med regeringens lovforslag her er at man strammer familiesammenføringsreglerne for mig at se helt uden grund det eneste det her lovforslag kommer til at bevirke er

lejre i nærområderne eller befinder sig i krigszoner det synes vi ikke man kan være bekendt

at skille familier ad på den måde

kvinder og børn og cirka halvdelen af dem er børn under tolv år det synes vi i sf ikke er rimeligt

noget så grundlæggende som retten til at leve sammen med deres forældre

grundprincip i dansk flygtningepolitik og vel i dansk politik i det hele taget i årtier nemlig at vi ikke bidrager til at splitte familier ad men det gør man med det her lovforslag man bidrager til at splitte familier ad og så har socialdemokrater igen og igen sagt til mig at jeg må forstå at krig splitter familier ad

det er frygteligt det er forfærdeligt krig splitter familier ad men hvorfor skal vi dog hvorfor skal danmark

går ud på at man ikke så hurtigt som man overhovedet kan sørger for at børn og ægtefæller bringes i sikkerhed hos deres far deres forældre deres mand her i danmark nej man skal sidde et år ofte vil det

i syrien og vente

at det handler om at give et pusterum til kommunerne

fuldstændig at det er en stor opgave for kommunerne at tage imod flygtninge mange kommer fra en kultur der er meget anderledes end den danske nogle har meget voldsomme krigstraumer i bagagen

at der går en år før børnene før ægtefællen kan komme i sikkerhed

der tyder på at der bliver fred og fordragelighed i syrien inden for

komme hertil men først efter en år lad os håbe der ikke er sket noget med de børn eller de enlige kvinder der efterlades i mellemtiden

hvis man placerer en flygtning i danmark og siger det er så farligt for dig du er i fare dit liv er i fare du får lov til at få beskyttelse her i danmark

på at du får dine nærmeste i sikkerhed

blive en del af et nyt samfund hvis man

i tvivl om om ens børn bliver slået ihjel det kan man da

hos deres forældre her

i danmark jeg må sige at jeg synes det er uforståeligt at en socialdemokratisk ledet regering oven i købet med deltagelse af de radikale kommer med et lovforslag som grundlæggende bryder med noget så fundamentalt som familiens enhed som børns ret til at leve sammen med deres forældre

alle sammen siger at krig splitter familier ad

der bliver nikket kan jeg se det er korrekt

er det der sker med det her lovforslag

er lavet en tillægsbetænkning hvor et flertal

repræsentanten fra færøerne er jo herre edmund joensen

handler om familiesammenføring

hvis man vil være sikker på

og hvad er det for en situation vi står med med ude i verden omkring os nogle gange når man lytter til asyldiskussionen i danmark skulle man jo tro at vi er frakoblet resten af verden

ikke siden dengang har flere mennesker været på flugt ikke mindst den katastrofale situation i mellemøsten i syrien og irak

og sendt endnu flere mennesker på flugt

en del kommer til det forjættede europa

vil jo altid være internationale forpligtelser eller ej at yde mennesker den beskyttelse de har behov for men når det er sagt så skal vi også have tingene til at fungere i danmark og det er derfor at vi fra regeringens side har efterstræbt

fremsætte et forslag på asylområdet

vi mener er det rigtige hvor vi giver mennesker den beskyttelse de har behov for på grund af krig og ufred

vi samtidig sørger for at den asylopgave vi så står over for er en vi kan håndtere i landets kommuner som en befolkning og som et samfund og som en helhed egentlig synes jeg ligegyldigt hvordan tingene måtte udvikle sig i konkrete konflikter at det faktisk giver meget god mening at arbejde med et begreb som midlertidighed på flygtningeområdet jeg tror nemlig at det er sådan at langt de fleste mennesker der sendes på flugt jo ofte af tyranniske ledere eller oprørsbevægelser eller terrororganisationer som islamisk stat

omgivelser de kommer fra genoptage deres familieliv genoptage deres arbejdsliv leve det liv de var i gang med før andre skabte ufred i deres liv de fleste flygtninge vil gerne vende tilbage og jeg synes sådan set det er helt rigtigt med lovforslaget her

også som samfund lægger til grund at når forholdene forbedrer sig eksempelvis i syrien og irak

de mennesker der af den grund er sendt på flugt vende tilbage

at regulere på asylområdet nej det er det ikke og nogle gange når man hører ikke mindst borgerlige politikere udtale sig så skulle man tro at det var let selvfølgelig er det ikke det det er menneskeskæbner vi har med at gøre det er mennesker der har behov for vores beskyttelse det skal vi yde dem men vi skal gøre det på en klog måde det er lovforslaget her udtryk for

afgivet en tillægsbetænkning der viser sig i betænkningen et lidt

alternativt i hvert fald nyt flertal og det

en ting helt klart fra talerstolen i dag

bindende for udlændingemyndighederne hvis lovforslaget vel at mærke i dag vedtages med det flertal som i betænkningen har tilkendegivet at de agter at stemme for lovforslaget loven vil således

administreret i overensstemmelse med den opfattelse som fremgår af udtalelsen og det skyldes jo at det flertal der tegner sig i betænkningen ikke er det flertal der stemmer for

lovforslaget som regeringen vurderer de udtalelser og de tilkendegivelser der er i betænkningen

at ordene udvider det område hvor der skal gives adgang til familiesammenføring inden for det første år

forstås som en gennemførelse af adgangen til at søge asyl selv om man befinder sig i udlandet

misforståelse eller hvorfor den her diskussion efter regeringens lovforslag er det familielivet efter den europæiske menneskerettighedskommissions artikel otte som beskyttes efter bemærkningerne i tillægsbetænkningen er det derimod afgørende om ansøgeren som befinder sig i udlandet har et beskyttelsesbehov der er altså vendt op og ned på hvad det er der gør om man kan få en familiesammenføring hvis man læser det

det er selvfølgelig vigtigt at man adskiller familiesammenføring fra adgangen til at søge asyl og det er på den baggrund at regeringen og regeringspartierne

være en del af det grundlag som loven skal administreres efter og jeg forstår på partiet venstre

den rette balance hvor vi på den ene side yder mennesker den beskyttelse som de har behov for og krav på og på den anden side arbejder med et mere midlertidigt begreb så flere kan vende tilbage til hjemlandet

for alle sammen så hvad siger justitsministeren til at man tager regeringens lovforslag og breder så det gælder alle sammen

må det jo også være det når det gælder for et flertal

med at sige at når man ikke går længere

eller en anden form for konflikt

skal undervurdere konfliktens konsekvenser og dens ofre men fordi varigheden af det beskyttelsesbehov man kan have kan variere alt afhængigt af om man er individuelt forfulgt fordi man eksempelvis er systemkritiker eller man flygter fra en tilstand som forhåbentlig bedrer sig

af de sondringer der ligger i lovforslaget her

den debat vi havde tidligere hvor der var flere

rigtigt at venstre ikke har fremlagt forslag til at begrænse adgangen til at få asyl i i danmark jeg vil godt spørge ministeren om ministeren ikke kan bekræfte at

at man ikke kan komme hertil og få vores beskyttelse hvis man har et behov derfor men det betyder at vi arbejder med et midlertidigt begreb hvorfor man ikke kan forvente at få beskyttelse i længere tid end man reelt har behov for det det synes jeg faktisk giver ret god mening

og realistiske konkrete pragmatiske løsninger på en rigtig rigtig svær udfordring og det mener jeg at lovforslaget her er et væsentligt bidrag

som det vedtages der gør sig gældende

i landet jeg forstår så ydermere på partiet venstre som indgår i flertallet i tillægsbetænkningen at det ikke skal forstås sådan som jeg vil tro

måtte udlægge det men at

ordene men jeg skal ikke skjul på at jeg synes det er en lidt mærkelig fremgangsmetode at der er et flertal i en betænkning for en ordlyd som ikke stemmer overens med det lovforslag som efterfølgende vedtages derfor tror

stemt om ændringsforslagene så derfor går vi nu til den

slutter

voldsmænd i det omfang som regeringen har lagt op

skal veksles med hvor mange dage i

der havde venstre spurgt regeringen om

rimeligt at man kunne slippe med så forholdsvis få antal timer samfundstjeneste i stedet for fængsel og justitsministeren svarede følgende jeg er imidlertid af den opfattelse at der uanset straffelovrådets vurdering kunne være grund til at forhøje de minimale og maksimale timetal for samfundstjeneste således at der for fængselsstraffe som gøres betingede med vilkår om samfundstjeneste

tilfældet er i praksis i dag

i lyset af de tilkendegivelser der er fremkommet fra forskellig side under lovforslagets behandling i folketinget jeg derfor indstillet på at støtte et ændringsforslag som nævnt

nu kommer der så et ændringsforslag om lige præcis det spørgsmål og så kan vi forstå at det vil regeringen

mærkeligt og også lidt ærgerligt det

voldsmænd der skal kunne slippe med at

der har regeringen lagt op til at der dog bør udvises tilbageholdenhed med at anvende betinget fængsel for personfarlig kriminalitet i tilfælde hvor og nu citerer jeg

hvis et voldsoffer er påført betydelige fysiske eller psykiske skader mener regeringen dog at så skal man være tilbageholdende med at anvende samfundstjeneste det synes vi simpelt hen

synes det er meget meget mærkeligt at regeringen altså mener at man kan slippe med samfundstjeneste hvis man har overfaldet et værgeløst offer som altså ikke er

og at man også kan nøjes med

hvis et offer

det ikke har været betydelige fysiske eller psykiske skader vi undrer os og vi ærgrer os over at

regeringen ikke har villet tage imod den fremstrakte hånd som venstre kom med under førstebehandlingen og lavet et bredt forlig på det her område men altså

i stedet for har vist at man foretrækker at føre retspolitik

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks stillet og tiltrådt af det samme mindretal forkastet ønskes der afstemning om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

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre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

forhandlingen

glæde sig for hvor forandret tænk hvis en regering bestående af socialdemokratiet og det radikale venstre dengang skulle have givet en tilsvarende udenrigspolitisk redegørelse i dag har vi udsendte soldater vi har anerkendt sammenhængen mellem udviklingsbistand militær bistand demokratisk bistand og handel og kommers i det hele taget er der sket kolossale forandringer i vores verdenssyn og sandheden er jo egentlig den

er langt mere der forbinder end der skiller

jeg tror så regeringen også godt kan sige sig selv at

jeg bede regeringen om at huske på indledningen når vi når så langt

at der bag ved de udenrigspolitiske fraseringer og diskussioner i løbet af året i virkeligheden har ligget dybt forskellige analyser bag ved de tilkendegivelser som henholdsvis regeringen henholdsvis venstre er kommet med

end vi egentlig har været ved og også en dybere forskel end der egentlig er sædvane for når det kommer til udenrigspolitik jeg tænker selvfølgelig dels på situationen i syrien og jeg tænker på situationen i ukraine

fremstår den udmærket den er fortællende den orienterer om hvad der er sket men den fortæller jo ikke historien igennem de sidste år om regeringens talrige holdningsændringer hvad enten det gælder syrien eller indsatsen for at standse rusland i ukraine det

ikke ligger en samlet strategi bag ved regeringens indsats man gør det dagen og vejen byder på et tidspunkt da syrienskonflikten startede mente man ikke at militær intervention kunne komme på tale

i det hele taget at det var noget man nok hellere måtte overlade til humanitær bistand regeringen præsterede endda på et tidspunkt at tage ned til eu og meddele at det man kunne levere

og konstant har vi set holdningsændringer på intet tidspunkt har man fremlagt en samlet analyse for hvad den danske holdning den danske tilgang skulle være under et det har præget beslutningerne

det har præget beslutningerne i en grad så man må sige at der mangler en sammenhæng og det har også præget beslutningerne sådan at man må sige

kommer man på et tidspunkt for sent til historien

højdepunktet i forhold til det indtraf vel da regeringen besluttede sig for at tage ned til eu og forhindre briterne og franskmændene i at levere våben til de demokratiske oprørere det er så en politik man i dag har besluttet sig for at forfølge men sagen er jo den at det nok er for sent

det vi efterlyser i forhold til den sikkerhedspolitiske redegørelse er at der er udtryk for en langt mere strategisk tilgang til dansk udenrigspolitik

hvad danmarks interesser er på lang sigt der er behov for

at vi lægger en ramme ned omkring vores beslutninger så vi ikke skal stå og vakle og ændre holdning og tilpasse os konstant jeg er fuldt bekendt med at danmark ikke er så stort et land at vi kan diktere verdenspolitikken så nogle gange skal smidighed absolut være på sin plads sådan skal det ikke forstås

men når vi for eksempel har efterlyst en grundlæggende dansk sikkerhedspolitisk analyse

vi har foreslået nedsættelsen af en udenrigskommission som et første skridt mod en mere strategisk og langsigtet udenrigs og sikkerhedspolitik i danmark en politik hvor dagens begivenheder ikke overskygger morgendagens muligheder

promoveres af sympatiske ansigter

og er uden klare pejlemærker det kan selvfølgelig for nogle politikere være en ære i sig selv men for os ser det ud som om den kortsigtede realpolitiske analyse dominerer uden nødvendig omtanke for de langsigtede konsekvenser der har venstre en klar ambition om at gøre det bedre og det er selvfølgelig derfor vi

og hvad der nu måtte ligge når nu jeg indledte med at sige hvor forandret

en stille tanke og en stille tak de udøver en indsats uafhængig af siddende regeringer og flertal i folketinget som vi alle sammen med rette kan være stolte af jeg ønsker dem alt godt her fra folketingets talerstol og ser så i øvrigt frem

men de forskellige sikkerhedspolitiske redegørelser vidner også om hvor svært det er at forudse hvad der sker i verden

hvis man gennemlæser den netop offentliggjorte sikkerhedspolitiske redegørelse for to tusind og fjorten

har været udfordringerne i det år der er gået hvis man læser

sidste år den fjortende januar om den sikkerhedspolitiske redegørelse for to tusind og tretten

hvor lidt vi dengang snakkede om de

to helt store afgørende og vigtigste begivenheder i to tusind og fjorten nemlig ruslands meget aggressive fremfærd på krim og i det østlige ukraine og isils fremfærd i syrien og irak sandheden er at de to begivenheder ikke blev nævnt af en eneste ordfører mig selv inklusive under debatten den fjortende

at forudse hvad der sker internationalt og hvor fuldstændig umuligt det er at forudse hvad der sker på den sikkerhedspolitiske

gode kollega herre søren pind fra venstre har

man kunne sætte sig ned og lave en langsigtet strategi men jeg synes at udviklingen bare i to tusind og fjorten vidner om hvor svært det i virkeligheden er selv om det var ønskeligt

som eksempel så er den russiske fremfærd

fuldstændig uhørt på den internationale scene i nyere tid

ser på russernes fremfærd i det østlige ukraine med voldsom anvendelse af det vi kalder hybridkrig herunder små grønne mænd

være bekymret og der er ikke noget at sige til at man i georgien er specielt bekymret der er ikke noget at sige til at vores baltiske alliancepartnere er særdeles bekymrede for udviklingen og ageren fra russernes side på samme måde er det gået i syrien og irak med isil deres brutale kyniske fremfærd er uden sidestykke tror jeg i historien og har også givet anledning til stor bekymring i to tusind og fjorten og gør det naturligvis stadig det er kun på sin plads at vi deltager i irak i bekæmpelsen af isil det er ikke noget der bliver overstået i to tusind og femten det er en lang sej indsats

også en af årsagerne til at situationen i syrien jo ikke er blevet bedre i forhold til for

vi havde debatten der er nu ti millioner fordrevne i syrien heraf tre millioner uden for syrien og det er på alle måder en af de største hvis ikke den største humanitære katastrofe i nyere tid bedre er det ikke gået i

perspektiver med hensyn til libyens økonomi for en fredelig udvikling er gået den modsatte vej i forhold til hvad vi håbede med indsatsen i libyen fra to tusind og elleve

de kampe vi ser i libyen i øjeblikket på samme måde er det i afrika i den centralafrikanske republik og i mali hvor man også på trods af demokratiske tiltag må konstatere at kampene er blusset op et lille lyspunkt i alt det her er vel at pirateri ud for afrikas horn ser ud til at være gået ned og ikke er det store problem i hvert fald ikke så stort som der har været tidligere til gengæld er der nu frygt for at pirateri i andre dele af afrika vil se en opblomstring og der skal vi

parat til at gøre en indsats det nye styre i iran har udsendt positive signaler det synes jeg

grund til at glæde sig over de trods alt positive signaler et lyspunkt synes jeg også er den danske arktisindsats hvor rusland jo spiller med på en anderledes pragmatisk måde end vi har set nogen som helst andre steder og der er grund til også

russerne der tilsyneladende følger de internationale spilleregler det bliver selvfølgelig

sikkerhedspolitik er det meget hård sikkerhedspolitik militære midler jeg synes at der her er grund til at slå fast

det først og fremmest går ud over mennesker det er landmanden der ikke kan komme til at dyrke sine marker det er købmanden der ikke kan få lov at åbne sin butik det er børnene

vi ser det i de østlige ukraine i øjeblikket der må tilbringe en stor del af deres dagligdag i beskyttelseskældre det er simpelt hen ikke acceptabelt og derfor skal danmark selvfølgelig være med til at gøre en indsats og derfor er vi med til at gøre en indsats dér hvor vi kan det er klart at danmark som en lille nation ikke kan bestemme hvad der skal ske rundtomkring i verden

det mindste gøre en aktiv indsats

nævne de udsendte danskere der er forskellige steder i

brændpunkterne det gælder både vores militært udsendte og vores civilt udsendte

alle en formidabel indsats og jeg synes også at der er grund til at takke dem alle hver især for deres indsats her fra folketinget det er klart som det fremgår af redegørelsen at vores alliancer nato fn og eu er vigtige det er også klart som det fremgår at

alliance i forskellige fora det gælder nato det gælder eu det gælder fn og derfor skal vi fortsætte samarbejdet

for nogle år siden snakkede vi om at vi skulle indkassere fredsdividenden jeg synes at også den her sikkerhedspolitiske redegørelse sætter en tyk streg under at der ikke er nogen fredsdividende der kan være en vi blander os ikke dividende og

desværre må man sige på baggrund af den her sikkerhedspolitiske redegørelse og med baggrund i den diskussion vi havde sidste år

meget vel i to tusind og femten opleve nye trusler vi ikke lige nu kender til det understreger bare at danmark skal skal kan og bør bidrage

håber jeg også at vi kommer til at se fremover det er i hvert fald det klare klare budskab for den her sikkerhedspolitiske

de faktisk næsten aldrig gør

at vi i så høj grad lader os styre af dem

siden afskaffede vi danmarks ubådseskadre

var blevet superspecialister i at operere i østersøens lave vande men muren var jo faldet og sovjet var blevet til rusland

nogen grund til at danmark skulle have et ubådsvåben så det nedlagde man i dag hvor ruslands militære aktivitet igen er en trussel er alle de samme eksperter enige om at nedlæggelsen af eskadren var en dumhed bygget på den fejlagtige teori at sikkerhedspolitik kan forudses den årlige besparelse ved nedlæggelsen af eskadren var cirka syv hundrede million kroner ud af et forsvarsbudget på tre og tyve

at indkøbe fem seks nye ubåde dels ville det tage mindst fem år at genopbygge den menneskelige ekspertise som vi altså dengang med ét hug gav afkald

at vi i dansk folkeparti er så overbeviste om værdien af at danmark til stadighed har et generelt forsvar altså at vi har en stærk hær et stærkt flyvevåben en stærk flåde og et solidt hjemmeværn netop fordi vi altså ikke aner hvad den sikkerhedspolitiske fremtid byder

ved sådan nærmest at blive skrevet ud af forligsteksten for det var jo fik vi at vide af visse eksperter et ganske forældet begreb for der var jo ikke længere nogen trussel mod danmarks territorium så gik der fire år

der foretages nu flere markeringer

krig i øvrigt er den aggressive russiske aktivitet vist også en klar hilsen til de partier her i folketinget

når vi nu om få måneder skal have valgt

vor holdning er at vore f seksten fly har tjent os glimrende i tredive år men at det nu er på tide at udskiftningen forberedes og at vi bør indkøbe det nødvendige antal fly som så vil kunne forsvare danmark de kommende tredive til fyrre år om udenrigs og sikkerhedspolitik vil jeg i øvrigt gerne slå fast hvad der helt overordnet er dansk folkepartis linje nemlig til enhver tid at være garantien for danmarks frihed og selvstændighed historisk

at danmark ikke for længst er blevet opslugt af mere magtfulde naboer og når det er lykkedes skyldes det at vi igennem århundreder har haft viljen og evnen til at bevare selvstændigheden det betyder ikke at danmark på noget tidspunkt i nyere tid har kunnet føre en politik

helt uafhængig verden uden om os men det betyder at vi har formået at varetage vore egne forhold på en måde som har tjent vore interesser

til dette formål i den forbindelse vil jeg fremhæve at det er dansk folkepartis holdning at vi ad åre bør komme op på at anvende to procent af bnp på forsvaret som nato anbefaler

nu og her og på den næste finanslov vi mener det skal ske som en af socialdemokratiets talrige skræmmekampagner mod dansk folkeparti har hævdet men det er netop ad åre og i første omgang ved at vi i de kommende forsvarsforlig holder op med konsekvent at skære men at vi langsomt bevæger os den anden vej det kræver nemlig noget at være med i nato og for os er det en æressag at yde det nødvendige militære bidrag

stå med et troværdigt og effektivt militær

virker det ikke særlig fair at usa som under den kolde krig finansierede halvtreds procent af natos budget i dag finansierer fem og halvfjerds procent der er således velhavende vestlige lande herunder danmark som hvert år bare sender regningen for deres eget forsvar videre til usa det er altså ikke i orden

bidrag som udenrigsministeren lister op i redegørelsen ministeren er stolt af listen og det er vi også i dansk folkeparti

indsatser danske soldater og andre udsendte har gjort i to tusind og fjorten

i baltikum været med i mali irak i kosovo i tyrkiet i ukraine og i afghanistan

ledet den internationale piratbekæmpelse i det indiske ocean set i det lys virker det altså også lidt grinagtigt når udenrigsministeren og mange partier

danmark ikke kan være med i noget fordi vi ikke er med i

og disse partier hvad mere man mener at danmark kan overkomme

at det eksempelvis er så forfærdeligt at vi i det indiske ocean ikke kan være med i eus flådestyrke

ligeså godt selv ikke alene

men jo faktisk kan lede hele den internationale indsats og således gang på gang få den koordinerende kommando over kinesiske

russiske og indiske fartøjer og jo altså også over i eus samlede flådestyrke mon ikke det skulle være tilstrækkeligt men

dansk folkepartis loyale opbakning til de udenrigspolitiske indsatser regeringen foretager og

sikkerhed men også verdens sikkerhed for de to ting hænger naturligvis sammen

dels princippet om en samtænkt og bredspektret indsats og dels princippet om effektive internationale organisationer og koalitioner det er to principper som vi er meget enige i fordi de jo bygger på en grundlæggende erkendelse af at militære virkemidler aldrig kan stå alene

man altid bør tilstræbe en legitimitet

par betragtninger

situationer der kræver resolut handling

at den ikke kun bærer præg af brandslukning

indsatsområder som vi skal være på forkant med at forfølge strategisk her tænker jeg dels på indsatsområder hvor vi har særegne interesser men også områder hvor vi har

vi selvfølgelig en naturlig geopolitisk interesseudvikling i arktis

og sikkerhedspolitisk hovedprioritet at arbejde for et demilitariseret

sig selv at vi arbejder målrettet og dedikeret på at understøtte og udbygge den internationale retsorden det er vores bedste garanti for at det er ret og ikke magt der styrer verdens gang

vi har vist at vi er villige til at gøre en lang og dedikeret indsats for at forebygge og finde holdbare løsninger på konflikter naturkatastrofer og menneskeskabte kriser det skal vi fortsætte med fordi vi gør en forskel men også fordi vi kan vise vejen for andre

principperne om de bredspektrede indsatser og den brede forankring både i institutioner og koalitioner

foranlediget af venstres ordførers indlæg

hvis man konsekvent har lagt sig på den forkerte kurs

så er

udtryk

siger at devisen for obama

meget klogt når vi ser tilbage på de indsatser vi deltog i

vise handlekraft men desværre kan ende med at gøre ondt værre fordi vi

at gøre så ja

man kunne også sige at er en kurs der bærer mindre præg af impulsstyret dumdristighed end den gamle regerings kurs

i invasionen og den indsats vi selv deltog i godt nok på et snævert grundlag her i folketinget så

konkludere at det var det rigtige at gøre men jeg tror bestemt heller ikke vi kan konkludere at det var rigtigt at gribe ind militært

vi har jo ingen sikkerhed for at de våben ikke var endt hos

var hovedargumentet for at vi ikke ville forfølge herre søren pinds strategi

ikke overskue de forskellige oprørsgrupper og vi var bange for at

er at den her regering blandt andet har været med til at forhindre at man på et tidligt tidspunkt udstyrede moderate oprørere

og at vi nu står med den værste humanitære katastrofe i årtier alligevel fastholder zenia stampe det vi har hørt fra regeringen meget tidligt i

vi bare konstatere at vores vidensgrundlag ikke var gedigent nok til at vi var sikre på at de endte i de rette

idé så det er udtryk for en større tilbageholdenhed men til gengæld også en insisteren på at vi skal have den nødvendige viden

vi foretager os noget for vi har desværre set i nullerne at foretager man sig noget uden at have ordentlig

zenia stampe om man i lyset af de store problemer som der tydeligvis er med grove krigsforbrydelser fra den irakiske hær og tilknyttede shiamilitser i forhold til situationen i irak lige nu reelt mener at man gennemtænkte den beslutning om at sende danske f16 fly ned og hjælpe netop netop den hær som

endnu ikke havde vist de resultater som vi ønsker at de skal vise

det var en anden situation end i irak for ti år siden fordi der som sagt var massedrab

den jo også havde det perspektiv som herre nikolaj villumsen

det der handler om at få en bred inkluderende regering

ikke har været lykkelige på nogen måde eller at

været som vi ønskede det men på trods af det synes vi at det var det rigtige i den meget akutte situation at gribe ind

og mere gennemslagskraft i forhold til den kamp som også optager herre nikolaj villumsen nemlig at skabe en bredere og mere inkluderende regering i irak

amnesty international situationen er jo den at der stadig er kæmpestore problemer

er det virkelig så gennemtænkt kan vi være sikre på at vi ikke kommer til at bidrage til

som dermed styrker de ekstreme kræfter som vi jo desværre så

store forskel selv om vi har dygtige piloter

fordi der er så rigtig rigtig mange andre kampfly også

at tage nogle af de andre dagsordener frem som jeg tror

er meget enig i at det

vi nødt til at have her i danmark vi er et lille land som ligger som en lille klat i det nordlige europa

hvorfor skal vi have en udenrigspolitik giver det mening at vi bruger så mange ressourcer på det giver det mening at

vi det det er en nødvendighed for det her land der er så afhængigt af omverdenen at vi gør det

er det også vigtigt at vi gør det klogt og at vi har en strategi for den måde vi agerer på

forstå at venstre er enig i den tanke og jeg ser frem til en meget interessant diskussion om det

der er faktisk behov for en mere grundlæggende strategisk diskussion om

skal placere sig i de store forandringer vi ser i geopolitikken i verden i de her år der kom et papir fra udenrigsministeriet her lige før jul et visionspapir som jeg synes er ganske ganske fremragende på mange måder

jeg tror det er vigtigt at vi graver et spadestik dybere

får et meget mere grundlæggende arbejde på hvordan danmark kan placere sig i verden

vi skal arbejde efter om vi har de rigtige instrumenter

ligesom får udenrigspolitikken sat højere op på den politiske dagsorden

sådan er det bare men når vi nu stadig ikke har fået en valgkamp rigtig op at stå endnu selv om den kører i kulisserne

sætter gang i det her arbejde netop for også at illustrere

alliancer udeomkring i verden globalt fn europa eu og nato

få en analyse af hvordan vi kan få de forskellige fora og de forskellige

vi får en styrket dansk linje ude i verden og en dansk stemme der bliver lyttet til udeomkring i verden det er der virkelig brug for i de store forandringer som vi oplever i de her år jeg synes som som sagt at

der er de rigtige sigtelinjer

vigtig nyorientering i forhold til tidligere ved at

lægger meget stor vægt på det multilaterale samarbejde

i nullerne var meget domineret af usa

var usa der definerede dansk udenrigspolitik man bevægede sig væk fra eu det var det nye europa som rumsfeld kaldte det danmark var en del af og ikke det gamle europa

meget begrænset rolle det er enormt vigtigt

vi er nødt til at have globalt

at kunne diskutere med hinanden selv om der er alle mulige diktatorer alle mulige banditter for at sige det rent ud der også sidder i fn er vi nødt til at have et sted

derfor er fn så vigtigt et organ og

afgørende at det det her folketing det her land kommer tilbage på et ansvarligt fn spor

synes var lidt fraværende i en periode

at vi erkender at i europa

der kan komme til at spille en vigtigere rolle end det gør i øjeblikket og

ganske ganske imponerende at der har

og jeg mener bestemt at sanktioner har haft en virkning

i europa er meget meget forskellige tilgange

vigtigt at vi fra dansk side arbejder på at fastholde den enighed

her redegørelse en erkendelse af at militære interventioner kan være nødvendige

alle andre muligheder er udtømt

jeg synes der var en tendens til før i tiden at man ligesom brugte militære interventioner som det første skridt

muligheder er udtømt

er tilfældet med is i mellemøsten man kan ikke forhandle med

en brutal barbarisk organisation som is kan

er gået ind militært

diskutere nu gør vi det igen

ikke det samme som irakkrigen i to tusind og tre

der skal bekæmpe is det er de lokale kræfter i området der skal bekæmpe is

vi gik ind og besatte afghanistan

det er lykkedes kurderne at slå is tilbage jeg ved at enhedslisten har

at slå slå is tilbage det skyldes

det er derfor det har virket det er rigtigt som det

der ligger et problem omkring den irakiske

shiamilitser er lige så brutale i deres fremfærd som is

er nødt til at følge det nøje og

se på om det faktisk også har en funktion i forhold

rigsfællesskabet spiller vi en vigtig rolle i det område

helt helt centralt at vi har en ruslandspolitik der er

er jo en vigtig aktør i arktis og derfor er det

behov for at vi får en mere strategisk gennemgang

afgørende udfordring vi står med er jo kampen mod isil og her mener vi i enhedslisten

helt afgørende at vi støtter de lokale demokratiske kræfter som kæmper for demokrati og menneskerettigheder i mellemøsten derfor er vi fra enhedslistens side også positive over for at danmark støtter kurdernes kamp mod isil i nordirak men vi mener til gengæld det er tragisk ja reelt skammeligt at et flertal i folketinget indtil nu har afvist at hjælpe kurderne i kobane i det nordlige syrien det vi lige præcis har set ved kobane er jo at kurderne gennem en vedholdende og modig kamp har formået at slå isil tilbage

det positivt at se at der er en positiv udvikling i de kurdiske områder jeg besøgte dem selv i slutningen af sidste år

skabe en demokratisk model for et fremtidigt syrien med inklusion af alle etniske og religiøse grupper og ligestilling af kvinder

som står i skærende og skarp kontrast til isils totalitære fascisme og assads brutale undertrykkelse og vold skal vi ekstremisterne fra isil til livs

det afgørende at danmark internationalt arbejder for at stoppe bagmændene vi bliver nødt til at tage bladet fra munden og kritisere de vestlige allierede i saudi arabien qatar og golfen der direkte eller indirekte støtter isil ikke mindst bør der lægges et massivt internationalt pres på den tyrkiske regering der helt konsekvent har forhindret at der kan komme hjælp til de arabere kurdere og kristne som har kæmpet en desperat kamp

at den tyrkiske grænse holdes lukket mens hundredtusinde af flygtninge står

kan komme tilbage og genopbygge deres ødelagte by i kobane jeg synes grundlæggende

helt afgørende at vi i folketinget bestræber os på at lægge et pres og ændre på den her groteske situation ikke mindst fordi vi jo alle sammen taler om at hjælpe flygtningene i nærområdet

en helt oplagt mulighed for at gøre det men det kræver et pres på den tyrkiske regering vi mener at danmark fremadrettet skal fokusere på at støtte kurderne i både irak og syrien mod isil der er brug for sikkerhedsudstyr der er brug for at vi går benhårdt efter bagmændene der finansierer isil

og sikrer at flygtningene får hjælp i nærområderne og at presset på tyrkiet for at åbne grænsen til de kurdiske områder i syrien bliver lagt så den nuværende blokade kan brydes

vigtigt at sige at det er afgørende at vi er bevidst om at de store problemer i irak og syrien lige nu grundlæggende er skabt af sekterisk vold

af regimerne i syrien og i irak det sidste regime i irak var under maliki støttet af usa og af danmark

fuldstændig urealistisk at tro at der kan skabes fred og politisk inkludering ved at bombe i irak jeg frygter at den militære støtte som et flertal i folketinget lige nu giver den irakiske regering med f seksten flyene

styrke de ekstreme kræfter fordi vi desværre ser at den irakiske hær og de tilknyttede shiamilitser

sig ansvarlige for grove krigsforbrydelser grove krigsforbrydelser som er kommet frem også efter at danmark begyndte at bombe jeg må ærlig talt sige at den mørklægning der desværre er af forsvarets engagement med kampflyene i irak

mere tryg tværtimod det er afgørende at vi har en åbenhed om de missioner som danmark foretager som kampflyene foretager ikke mindst fordi man har tænkt sig at blive ved med at foretage dem lang tid endnu og vi kan frygte at det bliver de ekstreme kræfter der bliver vinderne jeg mener at danmark i stedet for bør lægge pres

regering i bagdad og for at støtte fns fredsbestræbelser

der siden da har været ganske rigtigt

at rusland handler fuldstændig uacceptabelt både i forhold til annekteringen af krim og i forhold til indblandingen i borgerkrigen i det østlige ukraine

afgørende at danmark arbejder for at alle parter stopper kamphandlingerne og stopper oprustningen det er klart at det selvfølgelig især gælder

at nyheden i går om at usa overvejer at bevæbne den ukrainske regering er katastrofal det er positivt at man i dag trækker lidt i land

helt afgørende at danmark sørger for at alle kræfter bliver lagt på det politiske spor og at oprustning fra alle parter bliver stoppet det er centralt for løsningen i ukraine at der gennemføres de meget meget nødvendige demokratiske reformer og at der laves en decentralisering af landet det er vigtigt at alle folk i ukraine kan se sig selv repræsenteret i kiev hvis der skal findes en fredelig løsning

en straf for krigsforbrydelser begået af begge parter i konflikten det er meget meget forfærdeligt hvad der sker lige nu

komme ind på tre vigtige sager som ligger os i enhedslisten meget på sinde og som jeg vil nævne kort for det første ønsker vi fra enhedslistens side en fuld tilbagetrækning af de danske soldater i afghanistan situationen er ikke blevet bedre tværtimod er afghanistan meget langt fra et velfungerende demokrati og taleban kontrollerer stadig væk store dele af landet intet peger på at den fortsatte tilstedeværelse af udenlandske styrker vil kunne hjælpe tværtimod skaber det flere problemer og mere radikalisering for det andet er palæstinaspørgsmålet helt centralt at få løst palæstinaspørgsmålet er nøglen til løsningen på mange af konflikterne i mellemøsten vi mener et positivt skridt ville være at danmark anerkendte palæstina anerkendte palæstina

trist at regeringen ikke gjorde det sidste år og jeg vil kraftigt opfordre regeringen til at genoverveje at gøre det er det virkelig klogt

de moderate kræfter blandt palæstinenserne for det tredje

købe kampfly danmark har ikke brug for nye kampfly

så melder de ikke ud at det er kampfly som alliancen har brug for tredive milliard

er en historisk stor udskrivning mig bekendt vil det være danmarkshistoriens største offentlige indkøb og jeg mener det er helt urimeligt at bruge så stort et beløb i en krisetid hvor der skæres dramatisk på velfærden

en fejlprioritering og en fejlprioritering som folketinget bør undlade

udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk strategi fordi jeg syntes at der var så mange ting der forandrede sig i verden og uden en strategi bliver kursen nemt slingrende den samme opfordring gav jeg den efterfølgende udenrigsminister som sidder hernede i salen han kommer

jeg har også over for den nuværende udenrigsminister påpeget at det

et af de gennemgående temaer i den redegørelse vi er blevet præsenteret for var påpegningen af de mange

af den danske bredspektrede tilgang

og det er der jo rigtig mange steder

fra en aktivistisk sikkerhedspolitik

og udenrigspolitik til en ufokuseret sikkerheds og udenrigspolitik det vil ikke være klogt når man er et lille land i en stor verden liberal alliances tilgang til udenrigspolitikken er at vi altid skal have et beskyttelseskriterium klargjort

først og fremmest beskytte danske interesser vi skal beskytte vores frihed vores selvstændighed og vores samfund og nej det udelukker på

måde at danmark også kan bidrage til internationale aktioner der akut bidrager til beskyttelse af civilbefolkninger der udsættes for terror eller overgreb og tilsidesættelse af basale menneskerettigheder på det groveste i en verden som næppe bliver roligere i de kommende år og hvor der vil være endnu flere konfliktområder og brændpunkter der fortjener verdens og danmarks opmærksomhed er der behov for strategiske pejlepunkter både i forhold til den danske konkrete indsats men

at sætte en dagsorden i den arbejdsdeling der er imellem de internationale organisationer som vi er en del af vi ønsker i liberal alliance at den danske regering uanset farve skal gøre det tydeligere hvad de strategiske pejlepunkter skal være i de kommende år og vi ønsker

kan vi ikke handle med sikker hånd

jeg skal derfor igen på liberal alliances vegne opfordre regeringen til at udarbejde en strategi vel vidende at det måske næppe kan nås inden et forhåbentlig snarligt regeringsskifte

at vi derfor også har mange danskere soldater politifolk nødhjælpsarbejdere og andre som dygtigt understøtter dansk udenrigspolitik og hjælper i

brændpunkter rundtomkring i verden og tak for det den viser vel også

også debatten her i dag viser at vi på lange strækninger har en stærk enighed omkring

og det har de politiske beslutninger vi har truffet igennem de seneste måneder og år jo også

netop omkring sikkerhedspolitikken

dansk udenrigspolitik

tjener dermed også danske interesser godt sikkerhedspolitik og sikkerhed

det handler for danmark

vores frihed og vores suverænitet til selv at bestemme inden for vores eget territorium

inden for vores egne grænser det er jo det den traditionelle sikkerheds

men i vores tid

også om friheden til at bevare vores værdier og vores frihedsrettigheder den største sikkerhedspolitiske risiko i dag kommer jo egentlig ikke fra andre stater som det gjorde i gamle dage havde jeg nær sagt den største sikkerhedspolitiske trussel kommer fra grupper og enkeltpersoner som vil bruge terror mod os for at begrænse vores frihed og ødelægge vores

illustreres jo godt i den

netop peger på de mange grupperinger rundtomkring i verden der udgør en sikkerhedspolitisk risiko

der er sikkerhedspolitiske udfordringer i vores nærområde i europa de er blevet større den sikkerhedspolitiske situation i europa har ændret sig dramatisk det seneste år men der er i høj grad også sikkerhedspolitiske udfordringer der direkte truer os

de to stærke eksempler på det selv om der også kunne nævnes flere andre er vel dels situationen i mellemøsten med isil som har

situationen med ruslands aggression over for ukraine når det gælder situationen i

er det jo en situation der er præget som udenrigspolitik ofte er det af dilemmaer vi har

piloter og kampfly til irak for at være en del af den koalition der bekæmper den grusomme terrororganisation som isil er det gør vi selvfølgelig for at hjælpe de folk som bliver undertrykt og som bliver udsat for grusomheder i området men vi gør det så sandelig også fordi det er i vores egen interesse at forhindre at der opstår et stærkt befæstet og omfattende fundamentalistisk kalifat i området der i sidste ende kan blive et arnested for terrorisme mod

vi jo set så sent som i begyndelsen af i år hvordan terrorangreb kunne rettes mod et blad charlie hebdo i paris man afværgede

der er trusler mod os der stammer lige præcis fra arnesteder helt andre steder i verden

fortsætte med men det er selvfølgelig en kompliceret sikkerhedspolitisk situation og udenrigspolitisk situation at agere i sådan et område som nordirak og ikke mindst syrien

når det gælder

er det som jeg sagde tidligere sådan at den sikkerhedspolitiske situation

fundamentalt har ændret sig med ruslands aggression over for ukraine først ved den ulovlige annektering af krimhalvøen og nu med en voldsom russisk aggression i det østlige ukraine

ruslands strategi med det der sker lige i øjeblikket hvor vi har oplevet at hver gang nogen måske antyder over for rusland at man kunne

så agerer rusland blot ved at udnytte det de opfatter som svaghed

endnu mere aggressivt man kan frygte at ruslands strategi er at skabe en landfast korridor fra den russiske grænse langs kysten ned til

for på den måde at få en transportkorridor i området jeg mener at der er grund til at holde meget øje med de russiske bevægelser

økonomiske midler vi skal bruge og det er det selvfølgelig også

svært at finde andre midler der kan bruges det er svært at se en militær løsning

så selvfølgelig skal der forhandles med rusland selvfølgelig skal vi bringe rusland og ukraine i et forhandlingsrum hvor der opnås nogle resultater og de økonomiske sanktioner må vi fortsætte med og vi må skærpe dem hvis vi ser at rusland bliver yderligere aggressiv

fra natos side fra eus side hvis det viser sig

er udtryk for en strategi der går videre end det vi ser i øjeblikket med henblik på at sætte sig på landområder i ukraine det er en meget bekymrende situation og jeg kan godt forstå at der er lande tæt på den russiske grænse de baltiske lande og andre lande som er dybt bekymrede for den adfærd rusland udviser i øjeblikket derfor er det også det konservative folkepartis opfattelse at det var rigtigt når nato landene besluttede i wales

at bevæge sig hen imod at nato landene bruger to procent af vores bruttonationalprodukt på vores forsvar vi kan ikke tillade os at undlade at sikre at vi har det nødvendige forsvar i europa og i usa der kan håndtere den sikkerhedspolitiske situation der er derfor stiller vi fra konservativ side

bag den strategi som handler om at vi skal øge vores forsvarsudgifter

der er brug for at vi styrker vores ressourcer i udenrigs og sikkerhedspolitikken mere end nogen sinde er vi påvirket af forhold udeomkring i verden

det gør selvfølgelig også omvendt at vi har mulighed for at påvirke det der sker ude i verden men det forudsætter at vi har ressourcerne til det og det gælder så ikke kun sikkerhedspolitikken det gælder også varetagelsen af danmarks økonomiske interesser udeomkring i verden så skal der arbejdes som nogle her taler om med en ny strategi for vores udenrigs og sikkerhedspolitik

må det også omfatte at vi er parat til at stille større ressourcer til rådighed for udenrigs

hvorpå vi kan styrke og sikre danske interesser udeomkring i verden i sidste ende for at styrke vores egen frihed og det må være det det hele

når det kommer til den konkrete linje så har vi i

for at forsøge at skabe en så stor bredde i de beslutninger vi foretager at vi udadtil fremstår som en stærk og enig nation det styrker vores stemme i alle de internationale fora som jeg er i fra eu

fn til koalitionen mod isil og mange mange andre fora

nato

at vi kan fortsætte med men det her må være tidspunktet hvor udenrigsministeren takker folketingets partier for det samarbejde jeg mindes ikke selv et år i den nyere verdenshistorie hvor verden har kæmpet med så mange og så dybe konflikter

de sidste tolv måneder særlig konflikten i ukraine og fremvæksten af en hidtil udset voldelig ekstremisme i mellemøsten var og er definerende begivenheder for den globale udvikling i den kommende tid og dermed også

som flere ordførere har været inde på konflikterne er gode

mod isil vil danmark fortsætte det militære engagement og træningsindsatsen del af den brede internationale koalition den militære indsats har haft en virkning på jorden men der er udsigt til en både årelang

af det vigtigste i det nye år bliver at

for regionens skyld men så sandelig også for vores egen skyld

fokus på at implementere handlingsplanen mod radikalisering og styrke den ikkemilitære del af kampen mod isil

for at sikre et inklusivt irak

politisk løsning i syrien hvor danmark selvfølgelig fuldt ud støtter fns bestræbelser

til det ændrede sikkerhedspolitiske landskab i europa vil danmark spille en aktiv og vigtig rolle i to tusind og femten

natos tilpasning til nye udfordringer

natos øgede tilstedeværelse i de østlige medlemslande hvor danmark naturligvis vil fortsætte med at bidrage det er utrolig vigtigt at vi ikke accepterer en verden hvor rusland kan flytte grænser ved voldelig magtovertagelse

en række lande ved brug af såkaldte hybride

endelig skal vi selvfølgelig ikke glemme en lang række andre sikkerhedspolitiske udfordringer som ordførerne af gode grunde det er begrænset tid vi

paris som nogle har nævnt i starten af januar har jo vist at terror kommer til

høj prioritet i to tusind og femten men det gælder så sandelig også

mod klimaforandringer

cybersikkerhed energisikkerhed og pirateri som vi også kommer til

og så ved man jo aldrig om ikke der også opstår nye

lidt over hvem af os det var møntet på men jeg vil dog insistere på

påpegning af en mangel på strategisk fokus

for sig et tema der er gået igen hos rigtig mange ordførere både sf liberal alliance de konservative var inde på det med den strategiske tilgang lad mig starte med at sige at

faktisk som herre holger k nielsen også var venlig opmærksom på for første gang i mange år fra regeringens side har leveret et visionspapir hvor vi forsøger at opsætte

at dansk udenrigspolitik skal sikre dansk sikkerhed og fred skal sikre de danske værdier ude i den store verden

skal sikre dansk velstand herunder vores eksport de tre pejlemærker for dansk udenrigspolitik sikkerhed værdier og velstand tror jeg egentlig når jeg hører debatten i dag at langt de fleste partier vil kunne skrive under på den næste interessante diskussion er selvfølgelig hvad

det så er for en slags virkemidler man synes der skal

eller de tre pejlemærker og det hilser jeg meget gerne

velkommen vores bud har

militære diplomatiske og politiske alliancer vi har nato usa eu osv

både lovgivningsmæssigt og rådgivningsmæssigt men også økonomisk groft sagt er vores bud at vi skal forære vores lovgivning væk til de nye vækstøkonomier for de er meget interesseret i den og til gengæld

øget dansk velstand men vi synes også det er helt afgørende at tænke dansk ulandsbistand ind og her er

borgerlige partier vi har hørt i dag vi vil fastholde en høj dansk

de nye vækstøkonomier for netop at styrke myndighedssamarbejdet

yderligere at kunne sætte danske fingeraftryk på værdipolitikken i udlandet det arabiske initiativ støtte til ukraines

komme med mere sandfærdige fremstillinger af det der foregår i ukraine end der

det er jo også det vi bruger dansk ulandsbistand til

det det venstre har tænkt sig at skære væk når de nu vil sænke dansk ulandsbistand hvis de skulle få regeringsmagten så spørger

strategiske og jeg vil medgive at det vi har lagt frem er visionspapirer fra regeringens side vi tager gerne en god drøftelse af om man skulle forsøge at forankre et større strategisk arbejde i folketinget og det får vi jo mulighed for at diskutere når

at gøre dansk folkeparti

det er af stor betydning at vi får smidt barnet ud med badevandet og at nogle af de besparelser vi har gennemført

gå ind i en stor forsvarspolitisk diskussion men jeg vil sige at det faktisk er lykkedes danmark i den samme periode som forsvarsforliget har løbet at sænke de danske udgifter til forsvaret fra cirka

til en procent af bnp samtidig med at vi har leveret et utrolig stort bidrag til forskellige operationer rundtomkring i verden og det har været må man sige en periode hvor dansk forsvar er blevet anerkendt mere end nogen sinde tidligere for vores bidrag om det så har været i mali

er det ikke flintrende ligegyldigt om vi kommer af med det europæiske forsvarsforbehold eller ej

man kan sno sig sagde ålen vi har haft eksempler på

og den centralafrikanske republik ser vi eksempler på at vi har været med men hvor det er overgået til eu operationer

forvejen i en lang række operationer som eu også

steder opgaverne er og bliver stort set de samme uanset hvilken hat vi har på

syrien og på det svære dilemma og behovet for fn forhandlinger jeg er glad for den store opbakning som både

det er ikke nogen let opgave og jeg kan bekræfte at det er regeringens politik

pres på den irakiske regering

som stadig væk farer hårdt frem mod sunnimuslimerne og som dermed bidrager i den stik modsatte retning af det der er brug for og det er mit indtryk at der er en stigende erkendelse i toppen af den irakiske regering

strengt nødvendigt og at man virkelig har forsøgt at sadle om i forhold til det

også noget der tager tid må vi erkende men vi fortsætter

enhedslisten har meget fokus på på bagmændene

det her område terrorisme krigen i syrien og så videre

og terrorisme rundtomkring

ensidigt syn på hvem det er værd at støtte i syrien man har et meget meget stort

har gjort en heltemodig indsats

jo gjort det i samarbejde med nogle andre blandt andet den koalition

været imod jeg tror ikke det var lykkedes at holde kobani hvis ikke det var for koalitionens hjælp fra luften men også hjælp fra

tilnærmelser mellem de oppositionsgrupper som repræsenterer især sunnierne i syrien de moderate oppositionsgrupper vel at mærke og de kurdiske oppositionsgrupper hvis de kunne nærme sig hinanden og danne én front både mod assads forfærdelige regime og

det styrke deres overlevelseschancer og politiske gennemslagskraft

vi har hvis vi skal forsøge at hjælpe den moderate opposition uanset hvilken etnisk baggrund de har

vi også får dem til at stå mere sammen og at vi kan se for os at de kan udgøre fremtiden for syrien

over for både assad

at vi har haft en fuldstændig konsistent og målrettet politik for ukraine vi har hele vejen igennem sagt at vi mener at der skal være en konsekvens

en reaktion hver gang rusland

hver gang har vi været med til at sikre sytten gange er det blevet til at eu har

art og samtidig har vi sagt

vi ønsker et kollaps i russisk økonomi

fordi vi ønsker at presse rusland til forhandlingsbordet og få en aftale om hvordan ukraine kan forblive et samlet land der kan se en økonomisk fremtid i møde som den vi andre

det med den hårde hånd og den udstrakte hånd har været regeringens politik fra dag et og det er det den dag i dag men det er rigtigt set

ønsker en proaktiv politik vi vil gerne prøve at være på forkant med nogle af de konflikter og kriser vi oplever ude i verden vi vil gerne gennem vores myndighedssamarbejde og ulandsbistand

påvirke nogle af de her samfund før de ender i flammer og i kriser

lars barfoed der også

om enigheden i dansk udenrigspolitik tak for det og som ovenikøbet mener at der skal flere ressourcer til udenrigsministeriet at

der altid vil gøre en udenrigsminister glad

tid hvor vi sparer alle steder

del selvfølgelig skal vi løbende holde øje med at det ikke bliver for meget det er

med herre lars barfoed i men omvendt skal vi selvfølgelig også sikre at alle ressourcer bliver anvendt godt og hvis der er brug for yderligere ressourcer ét sted

kan findes et andet sted men tak for de mange venlige ord om

ministeriets virke og den fælles udenrigspolitik vi fører fra dansk side lad mig slutte som mange ordførere

at dansk udenrigspolitik jo er langt langt større end både det udenrigsministeren foretager sig det udenrigsministeriet foretager sig og det som alle de udenrigspolitiske ordførere foretager sig dansk udenrigspolitik er i praksis også de tusindvis af

private virksomheder og sygeplejersker der bekæmper ebola de både militære og civile helte

danmark direkte og indirekte ude i den store verden har alle sammen ydet et ekstraordinært og helt utroligt bidrag i det sidste år vi skylder dem al den tak vi kan mobilisere de skal vide

deres indsats er anerkendt og at den påskønnes af alle folketingets partier og derfor vil

at istemme det kor i dag det sender et utrolig vigtigt signal til alle de danskere

det kan godt være det alt sammen er udtryk for det samme men lad det ligge for mit egentlige spørgsmål er tror udenrigsministeren at den kurs der lige nu lægges vil føre til at krim føres tilbage til ukraine og tror udenrigsministeren at den kurs der føres nu vil føre til at de russiske indblandinger

europæiske politik og her gør vi meget for at holde sammen

den ene side tyskland vores store nabo og allierede

de tre baltiske lande som nok er dem der er mest angste

faktisk en vigtig rolle i at holde sammen på eu så sent som ved det sidste rådsmøde tør jeg godt sige at vi spillede en rolle vil det så få rusland til at besinde sig vil det føre til at vi kan forudse at krim forbliver ukrainsk territorium og hvor vil det

i hvert fald sige så meget at jeg er meget overbevist om at de sanktioner vi har indført har haft en effekt ikke så stor en effekt som jeg kunne

det er jo også ligesom indlysende tydeligt men

de havde været der er jeg sikker på at vi havde set rusland langt dybere inde i ukraine på et langt tidligere tidspunkt og derfor mener jeg er noget alternativ til at fortsætte den nuværende sanktionspolitik så længe rusland

kommer til at få en bedre stat med en bedre økonomi vil være tror jeg den bedste vaccination imod ruslands ekspansion jeg har fokus på frie medier uafhængige medier der også

fokus på en energisektor der gør sig uafhængig af russiske

hvor vi fra dansk side har bidraget med en vigtig indsats det er for det første kampen mod den brutale terrorbevægelse isil for det andet den spændte situation for europæisk sikkerhed og for det tredje vores indsats i vestafrika i kampen mod ebolaepidemien

for alle de danske indsatser gælder det at danmark er et lille land men vi kan være med til at gøre en stor forskel først i forhold til isil her har vi været vidne

forfærdelige forbrydelser isil har begået barbariske overgreb har udført massehenrettelser voldtægter og

det hele taget vist eksempler på ufattelig grusomhed isil udgør en regional og en international trussel derfor er jeg også stolt over

i to tusind og fjorten tilsluttede sig den koalition hvor mere end tres lande deltager med en bred vifte af tiltag der bidrager til at bekæmpe isil mens vi diskuterer her i dag er forsvaret i fuld gang med at bidrage til bekæmpelsen af isil det sker både med vores kampflybidrag med f seksten flyene men også med træningsbidrag der er med til at træne sikkerhedsstyrker i irak vores soldater hvad enten de er i luften eller de er på landjorden er med til at gøre en forskel vores fly leverer angreb mod isil og de første træningsbidrag der er nået frem har været med til

tager vi de næste skridt sådan at irak forhåbentlig hurtigst muligt

at trænge isil i defensiven også transportflybidraget c en hundrede og tredive flyet der blev besluttet indsat af folketinget i august to tusind og fjorten og som har bidraget til indsatsen med at levere våben og materiel har gjort en forskel vi spiller med andre ord på mange strenge for at sikre et resultat

en forskel og jeg er ikke i tvivl om at de danske fly og koalitionens øvrige fly der har været på vingerne har været med til at påføre isil tab har været med til at gøre det langt vanskeligere for organisationen at operere har gjort hvad enten det har været i kobane eller andre steder at der er lagt et tryk på isil der gør at dem der bekæmper den organisation får langt bedre muligheder for at være succesfulde det betyder ikke at der ikke er en lang og sej kamp foran

men det er vigtigt at sige at blandt andet den danske indsats er med til at gøre en forskel er med til at hjælpe civilbefolkningen i irak sådan at isil ikke på samme måde som vi tidligere har set det har meget let adgang til at rette forfærdelige angreb mod mænd kvinder

også med til at sikre vores egen sikkerhed i bred forstand og også derfor er den så vigtig jeg besøgte sammen med partierne bag forsvarsforliget

de meldinger som blev givet fra vores udsendte bekræfter at det nytter at de kan se resultater af deres indsats konkret og dagligt jeg vil gerne bruge lejligheden i dag til at rette en stor tak og også udtrykke den allerstørste anerkendelse til de folk vi har sendt af sted

til aktionen i irak

i kuwait men også til de folk vi har til at træne i irak

det er også vigtigt at sige at to tusind og fjorten i høj grad handlede om den sikkerhedspolitiske situation i europa som er blevet udfordret af ruslands ulovlige annektering af krim og aggressive fremfærd ruslands adfærd er en udfordring for den europæiske stabilitet det har vi arbejdet en del med i nato i året der gik og det vil også stå meget højt på dagsordenen her i året der ligger foran os sammen med diskussionen om byrdefordelingen nato landene imellem var det et omdrejningspunkt for nato topmødet i wales

her enedes vi om flere vigtige tiltag som følge af udviklingen i europas sikkerhedspolitiske situation blandt andet natos readiness action plan planen er natos fælles svar på forandringerne i det strategiske miljø ikke mindst udfordringerne fra rusland

danmark vil fortsat deltage i tiltag for de medlemslande der føler sig særlig udsatte og danmark bidrager i to tusind og femten med en bred vifte af aktiviteter herunder øvelser i rammen af natos genforsikringstiltag danmark vil være til stede til vands til vands og i luften det andet spor i planen er en tilpasning af natos struktur og styrker med henblik på at tage højde for den ændrede sikkerhedspolitiske situation blandt andet vil vi fra dansk side udvide antallet af personel ved det dansk tysk polske hovedkvarter i stettin

herudover vil nato etablere en særlig hurtig udrykningsstyrke på baggrund af den eksisterende nato response force arbejdet med gennemførelse af beslutningerne fra walestopmødet vil fortsætte frem til næste topmøde i warszawa i to tusind og seksten i den forbindelse er det også værd at nævne at danmark er et af de lande som ligger allerallerlængst foran når det gælder om at deployere

gælder om at kunne indsætte i forhold til internationale missioner og danmark spiller fortsat en rigtig vigtig rolle i nato også i den sammenhæng to tusind og fjorten var også året hvor det internationale samfund stod over for en humanitær katastrofe i vestafrika i form af det hidtil værste ebolaudbrud i nyere tid med tusindvis af dødsfald i primært guinea sierra leone og liberia prognosen fra who var på et tidspunkt at op imod en million mennesker ville kunne blive smittet med ebola nu ser det heldigvis ud til at tallet bliver lavere og det skyldes ikke mindst at det internationale samfund også danmark effektivt arbejder sammen om at bekæmpe ebola

også myndighederne inden for forsvarsministeriet har påtaget sig en del af den opgave og jeg vil gerne i dag

min store anerkendelse og jeg ved at det er noget der bliver delt af hele folketinget

det sundhedspersonale og de folk fra beredskabsstyrelsen

til sierra leone og som har udført et vigtigt stykke arbejde

for nogles vedkommende har fejret jul ved at pleje patienter mens vi andre kunne være sammen med vores familie jeg er stolt af at danmark har været med i forreste linje og at vi er med til at gøre en forskel også når det gælder kampen mod ebola derfor må man sige at det har været et år hvor det danske forsvar men også store dele af vores beredskab og rigtig mange civile har været i aktion det er et udtryk for at danmark spiller en rolle internationalt at vi kan være med til at præge hvad der sker i verden og at vi også har en interesse i at være til stede at danmark er et land man kan regne med når der er brug for hjælp at danmark er et land der ikke nøjes med skåltaler men også er parat til

der fortjener den store tak og anerkendelse i den sammenhæng er de mænd og kvinder der hvad enten de er militære eller civile eller fra vores beredskab i øvrigt

under meget svære vilkår og nogle gange også med fare for eget liv det er dem der fortjener anerkendelsen det er dem der fortjener takken det er hverdagens helte og jeg er sikker på at hele folketinget deler

da

danmarks første permanente europaminister med statsministerens ord posten blev dog aldrig en succes af flere forskellige grunde og blev hurtigt lagt i graven som led i en af regeringens adskillige regeringsrokader når jeg nævner dette i dag skyldes det at den oprindelige intention som lå bag oprettelsen af europaministerposten egentlig var både sympatisk og rigtigt tænkt nemlig at danmarks gennemslagskraft i bruxelles skulle øges og vi skulle bidrage med et selvstændigt dansk aftryk på eu politikken

at en selvstændig europaministerpost så ikke var den rigtige måde at gøre det på ja det er en anden sag men tanken om at satse på større indflydelse var rigtig

det også ærgerligt at regeringen ikke virker til

indfriet egne forventninger ser vi i dag kritisk på regeringens europapolitik har jeg svært ved at se det selvstændige aftryk på politikken i rådet og det europæiske råd regeringen virker ikke til at trække i en selvstændig retning men ser sig selv som konsensusmager og lader derfor sin politik følge den laveste fællesnævner

måske tydeligst i forhold til ukrainekrisen hvor udenrigsministeren i spørgsmålet om sanktioner over for rusland har tilkendegivet i europaudvalget at den danske politik er at lægge sig i midtersporet frem for at forsøge at præge politikken aktivt ligeledes ser vi i

udarbejdelsen af kommissionens nye arbejdsprogram at regeringen ikke har søgt at påvirke processen regeringen har derfor heller ikke forholdt sig aktivt til spørgsmålet om hvorvidt enkelte lovforslag helt skal droppes som kommissionen ganske usædvanligt har foreslået

arbejde for at få trukket forslaget om kvindekvoter ud af arbejdsprogrammet for blot at nævne et enkelt forslag når nu regeringen i al væsentlighed overlader europapolitikken til embedsmændene havde venstre gerne set en langt større indsats for at få placeret flere dygtige danske embedsmænd i de europæiske institutioner antallet er i dag faldende og stort set ingen danske består concoursprøven der giver adgang til ansættelse i eksempelvis kommissionen

anbefalinger ligger i dag trygt i en skuffe og vi ser at antallet af danske embedsmænd fortsætter med at falde i takt med at stadig flere danske i bruxelles pensioneres senest har vi med oprettelsen af den nye kommission set at antallet af danske placeret i de enkelte kommissærers kabinetter er faldet til det er der blot at sige at det undrer mig at regeringen ikke tager problemstillingen mere alvorligt men blot ser passivt til jeg har i min tale fokuseret meget på den politik regeringen fører i bruxelles lad mig derfor slutte af med at kvittere for den førte europapolitik herhjemme hvor regeringen senest har indgået en bred aftale om at omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsmodel det er glædeligt at regeringen har valgt at tage et opgør med retsforbeholdet der i dag tilgodeser de kriminelle og skaber en række vanskeligheder for vores erhvervsliv venstre bakker selvsagt helt op om en ny tilvalgsmodel og ser frem til en saglig og kvalificeret debat frem mod en folkeafstemning der senest skal

i første kvartal af to tusind og seksten

om vejen ud af krisen konflikter på baggrund af alliancer på kryds og tværs mellem tidligere allierede som svar på de konflikter som er i vores nærområder

fælles ansvar ingen fælles forpligtelser intet fælles syn på hvordan europa samlet kommer bedst ud af krisen samlet finder

nye veje til vækst og fremgang i en verden hvor asien og nordamerika bare buldrer derudad heldigvis er det ikke sådan eu har faktisk vist sig stærkt sammenholdet i en

blevet styrket svaret på de ydre trusler og konflikter er ikke intern splid som det har været tidligere men jo altså som vi har hørt også her i dag et fortsat fælles pres for at få konflikterne stoppet eu er langtfra perfekt og meget kan gøres anderledes

bedre men alternativet er værre derfor er redegørelsesdebatten her i dag også en god lejlighed til at fokusere på de svar vi sammen i europa skal finde på de udfordringer vi står over for nu

hvordan kommer vi hurtigere ud af krisen hvordan kan eu bidrage til yderligere vækst og fremgang også her i danmark hvordan skaber vi sammen det teknologiske forspring der skal sikre os tusindvis af nye arbejdspladser i de kommende år og hvordan får vi det stærkest mulige fælles forsvar i kampen mod terroren og den grænseoverskridende kriminalitet den fremgang vi skal sikre

i arbejdspladser skal være ansvarlig nu og her og så skal den selvfølgelig også være ansvarlig over for de generationer som kommer efter os de seneste år har der været gjort endog meget store anstrengelser for at rydde op efter krisen efter gigantiske bankkrak truende statsbankerot

fremlagt fem strategiske prioriteringer for eu samarbejdet som vil være centrale i de kommende år og for arbejdet for ny fremgang

her i dag i den foregående debat det kommer også her til at spille en helt central rolle tusindvis af nye job venter også for danmark hvis vi sammen i europa kan sikre tilstrækkelige investeringer i forskning og udvikling så vi har de bedste svar på kravene til klimarigtige løsninger inden for energi bolig forbrug og produktion

klima og energispørgsmålet også et nøglespørgsmål i udenrigs og sikkerhedspolitikken lige nu viser konflikterne

i eus nærområder med stor tydelighed behovet for at eu fortsætter arbejdet for uafhængighed af gas og olie fra tvivlsomme og aggressive stater og diktaturer som jo altså på ingen måde deler de værdier vi lever efter i europa eller i danmark

eus klima og energipolitik vigtige derfor er det vigtigt at vi også fra dansk side og i danmark fortsætter den nuværende ambitiøse klima og energipolitik det er et væsentligt bidrag til at nå eus mål det styrker vores muligheder i kampen om fremtidens vækst og arbejdspladser og det er

her og nu når vi skal se fremad

skal der skabes flere arbejdspladser og mere vækst i eu

tvivl om at krisen har været hård det har den været ved danmark og det har

at vi nu igen kan investere i vores fælles velfærd at arbejdsløsheden falder og beskæftigelsen stiger dansk økonomi er stærk

snart sagt alle de undersøgelser som bliver lavet af de velfærdssamfund som vi plejer at sammenligne os med en række europæiske lande har været meget hårdt og er stadig meget hårdt ramt af den økonomiske krise økonomisk uorden manglende reformer og investeringer

den europæiske debat i de her dage kastet visse lande ud i historiske kriser eu samarbejdet har hjulpet med gigantiske redningspakker men problemerne er stadig meget store arbejdsløsheden

ikke mindst ungdomsarbejdsløsheden er enorm utrygheden i samfundene er tilsvarende og det er noget vi alle sammen burde

at sikre at økonomien er sund

har vist aldrig set at naboen både finder sig i larmen fra festen og efterfølgende med glæde

bukker for at få lov til at betale regningen eu samarbejdet hjælper det er klart men selvfølgelig ikke uden betingelser samtidig skal vi huske på at vi i fællesskabet nu skal styrke mulighederne for ny vækst og flere arbejdspladser og her kommer

kommissionens nye investeringsplan til at spille en nøglerolle mere end tre hundrede milliard euro er der mulighed for kan komme til at spille en afgørende rolle i investeringerne når der skal investeres i infrastruktur uddannelse forskning vedvarende energi og ikke mindst bedre forhold for små og mellemstore virksomheder i de kommende år

levere nu også på vækst og beskæftigelsesområdet der skal skabes mere vækst og der skal skabes flere arbejdspladser

er det selvfølgelig helt afgørende at det sker det er klart at eus indre marked er en gevinst for danmark op imod en halv million arbejdspladser er det med til at sikre i danmark men mere skal til og vi skal selvfølgelig sikre

ordentlige og danske løn og ansættelsesvilkår så eu bliver

stærkere svar på den utryghed

diskutere er konsekvenserne af det forfærdelige angreb på charlie hebdo som også har været til debat tidligere i dag og som jo endnu en gang har vist behovet for et tættere samarbejde i kampen mod terroren og i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet angrebet var en afskyelig handling og et angreb på vores fælles europæiske værdier vi skal samarbejde tættere om forebyggelse og bekæmpelse af terror i europa truslen er høj og manglende samarbejde

må ikke give terroristerne et forspring i deres forfærdelige og til deres forfærdelige gerninger derfor

eu samarbejde om udveksling og anvendelse af oplysninger om flypassagerer jeg bare nævne et eksempel

spiller en meget central rolle i forbindelse med efterforskning af blandt andet narkokriminalitet menneskesmugling og

terrorisme nogle kan måske huske den såkaldte glasvejssag som vi havde i danmark det er et af de mest alvorlige forsøg på terroranslag

indledt på baggrund af netop

myndighedernes muligheder for at bruge passageroplysninger i kampen mod terrorisme og anden alvorlig kriminalitet det er meget fornuftigt

de rette retssikkerhedsmæssige rammer det giver sig selv

er og bliver en hovedudfordring for vores eu samarbejde se på cyberkriminalitet menneskehandel med asylansøgere og prostituerede narko og indbrudskriminalitet

omrejsende kriminelle bander det er blot for at nævne nogle af de kriminalitetsformer som i de her år for alvor udfordrer os vores sammenhængskraft og ikke mindst vores politi

forlade netop det her samarbejde hvor man bekæmper den grænseoverskridende kriminalitet i

hvis det ender sådan danmark vil være reduceret til det svage led i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet i europa vi bliver sat ud på et sidespor

kun til gavn for én gruppe nemlig de kriminelle en stor del af

naturligvis koncentreret sig om konsekvenserne af at danmark på grund af retsforbeholdet skal forlade europol

er faktisk en god grund til at debatten har koncentreret sig om

er virkeligheden den at vores eget politi vores danske politi er prisgivet i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet derfor benytter danmark

tusindvis af gange om året af hjælp fra det europæiske politisamarbejde europol til opklaring af kriminalitet det her europæiske politisamarbejde har udviklet sig gennem mange år

er samarbejdet på retsområdet i eu jo altså blevet betydelig mere finmasket og mere effektivt

nyt system til udveksling af og anvendelse af oplysninger om flypassagerer kommer

at danmark ikke kan deltage i det her samarbejde

den fælles kamp mod terror er

et andet tiltag som vores forbehold står i vejen for

om en europæisk efterforskningskendelse her vil konsekvensen

at danske myndigheders forespørgsel om eksempelvis bevismateriale fra andre landes politi vil kunne risikere at havne nederst i bunken og ikke være omfattet af de nye tidsfrister som kommer til at gælde for eksempelvis anklagemyndighed og politis ageren i andre lande summa summarum retsforbeholdet

placeres så tæt på kernen af eu samarbejdet som muligt

meget uenig med herre morten bødskov og med mange herinde synes jeg stadig væk det er ærgerligt at man ikke diskuterer det netop fordi det har

at der ikke er flere der er meget mere interesseret i det

var jo en lille smule anderledes at læse

hvor man kan sige at det der var kendetegnet ved valget var at flere af de eu kritiske partier rundtomkring i europa havde fremgang og at der dermed også var tilbagegang til de eu venlige partier

helt sikker på at der ikke er flertal her i salen om at synes

er at huske at vi hver især har vores integritet at vi hver især har vores holdninger

respekt for hinandens holdninger

selv om man har et samarbejde behøver være totalt enige

at man har sagt jamen vi er nødt til at være totalt enige alle otte og tyve lande der er en

store træk ikke lave noget

har været til europa parlamentet

forsøger at få en politisk styring i forhold til de forslag som kommissionen kommer med

eu beskæftiger sig med og måske netop også dropper

kvindekvoter og hvad ved jeg

som vi i hvert fald har nogle gevaldige debatter om fordi det kan de fleste forholde sig til

altså ikke giver mening at eu skal styre

i højere grad som der står skal respektere nærheds og proportionalitetsprincippet

man kan sige at samarbejdet har fungeret i så mange år og der burde jo

man skal have respekt for at der er et nærhedsprincip

danmarks medlemskab nu har varet

haft lidt større respekt for de forslag der kommer fra eu

havde holdt sig til det overordnede plan i stedet for

forsøge at detailregulere

sikre at der er mindre bureaukrati i et forsøg på at sanere

to tusind og fjorten var så også det år hvor

man kan sige at selve konstruktionen omkring bankunionen blev forhandlet færdig afviklingsmekanismen er blevet forhandlet færdig og

selve tilsynsdelen af bankunionen er trådt i kraft

der glæder jeg mig meget til at høre når vi engang får den

bankunionen og jeg glæder mig også til at få en vurdering af om danmark afgiver suverænitet og om vi skal have en folkeafstemning jeg mener jo principielt

vigtigt det er at få det fjernet

får en stor fordel af at vi har et retsforbehold og så sige er det egentlig ikke også

de har fået af at et flertal herinde har valgt at vi skulle være en del af schengen

vi diskuterer grænseoverskridende kriminalitet må det være ind og ud af eu og ikke mellem nationalstater for

store træk ingen grænser

i hvert fald sådan vi skal opfatte det som eu borgere

almindelig sund fornuft almindelig logik at man selvfølgelig gør det de steder

det sjove ved det er at når vi diskuterer grænseoverskridende kriminalitet

betjente eller toldere ved den danske grænse

at frontex bliver styrket

jeg har meget ironi i stemmen nu og det skynder jeg mig at sige så det ikke bliver misforstået

at jeg jo er lidt overrasket

som siger at fordi der er problemer med eus ydre grænser

nogle lande som ikke kan

i eu og som ikke kan håndtere

øje med hvem der kommer ind og ud af eu via deres land der er forslaget simpelt hen jamen det kan da være at

om det så betyder at man anerkender at grænsekontrol rent faktisk kan

det er lidt ærgerligt at vi ikke får diskuteret

men jeg anerkender at der er mange der synes det

jeg synes faktisk det er meget meget vigtigt at vi får diskuteret det

det er vigtigt at vi i europa kan løse vore problemer

og løse de grænseoverskridende problemer der er på vores kontinent

har et samarbejde der er baseret på et retssystem

der er udgangspunktet for det her samarbejde det er der mange historiske grunde til er en vigtig pointe at vi til stadighed holder fast i det og at eu i den forstand jo er en meget meget vigtig del af

et fredens projekt som det er blevet kaldt

eksjugoslavien har spillet en meget meget vigtig rolle og stadig væk gør det i forhold til en række af de lande

diskuterede lidt om det var kedeligt hun mente ikke det var kedeligt

hen meningen at det skal være kedsommeligt meningen er

i stedet for at man

i forhandlingslokalerne aften efter aften nat efter nat og diskuterer fiskekvoter harmonisering af tyresæd

eu jo er spækket med

det som gør at man har kunnet få et samarbejde op at stå som bygger på at man diskuterer med hinanden forhandler med hinanden også udkæmper kampe i forhandlingslokalerne i stedet for at man gør det på slagmarken derfor skal det være kedeligt

på det økonomiske område og det er tit kedsommeligt

opbakning smuldrer mange steder

man måske husker selv rimelig aktiv der i nitten to og halvfems ved den første maastrichtafstemning og det kom da som et chok

en diskussion i en række andre lande

ofte nogle der bebrejder os at vi anbefalede

også haft den sunde funktion at man har været nødt til at få eu politikken ned på et folkeligt niveau på et græsrodsniveau det er klart at demokrati kan være risikabelt og

andre holdninger end man som politiker ønsker de skal have men så

følge det man godt vil have der skal følges

jo indlysende nok at der er en mindre folkelig opbakning i en række lande end der var tidligere

ganske ganske markant

den britiske premierminister har jo

det være meget meget vanskeligt at fastholde storbritannien inden for eu det er en vigtig opgave

i europa har en meget meget kraftig interesse i at fastholde det land i samarbejdet

bør være en fælles interesse i at få

så må sige håndteret den den britiske situation

er blevet en del af hverdagen mange steder

er en helt stor nødvendighed at vi arbejder for at det ikke

i højrepopulisme og noget der

jeg godt sige lidt om hele den økonomiske situation for det synes jeg er rimelig vigtigt nu også

jo oplevede for

det venstreorienterede parti som fremstod som det eneste alternativ til de gamle korrumperede græske partier

ønske og et håb om at der kommer en anden udvikling i grækenland og også

måske sige okay det er bare et græsk problem og den græske situation er for så vidt

græske politikere har misrøgtet det land igennem mange mange år problemet er jo så bare

ligesom har taget den diskussion op det er jo også andre sydeuropæiske lande i spanien er der en tilsvarende bevægelse der

som jo grundlæggende går meget på om man skal fortsætte

meget meget stram økonomisk politik

står over det at få gang i beskæftigelsen og væksten igen

modsætning mellem det og det er der en stor økonomisk diskussion om men i hvert fald er det en politisk diskussion der er i europa i øjeblikket hvor de sydeuropæiske lande

meget gerne vil have lempet lidt på den økonomiske politik for

i infrastrukturprojekter de

mulighederne for at landene kan begynde på det kommissionen er

skabe mere forbrug og flere investeringer men jeg

det er nok og derfor synes jeg den danske regering måske burde overveje genoverveje den der meget meget rigide tilslutning til den merkelske sparepolitik

kunne der godt være ræson i at man gav medlemslandene lidt

stor effekt som junckerplanen

forudse at det græske valg vil give en ny diskussion

den danske regering var lidt mere åben over for de synspunkter som kommer fra

en folkeafstemning vi vi har

visse aktier i at undtagelsen blev til noget i sin tid interessant nok de partier der i dag vil fastholde undtagelsen var meget imod den ved folkeafstemningen tre og halvfems men

havde vi nogle meget vage forestillinger om hvad

en række politiske målsætninger og de politiske målsætninger var ikke særlig præcise de var faktisk ret

europæisk fælles politi og så videre og det har vist sig at det er et helt helt anderledes retligt samarbejde der er bygget op

en række helt helt pragmatiske grunde pragmatiske grunde til at vi bør

eu i redegørelsen hedder det

vores værdier jeg tror ikke de mere end tyve millioner arbejdsløse

og de cirka en hundrede og tyve millioner der ifølge eurostats egne opgørelser

kan genkende det billede jeg tror heller ikke at befolkningerne i sydeuropa

kan genkende det billede over hele europa kan vi jo nu se hvordan eus sparepolitik har fejlet både økonomisk og socialt der er blevet skabt en humanitær krise i

flere egne i sydeuropa

de menneskelige konsekvenser af nedskæringerne har været ekstreme fattigdom sult og arbejdsløshed sygdomme som tuberkulose er igen dukket op i europa og flere lande som portugal grækenland og spanien bliver tvunget ud i at privatisere alt af værdi i landet for en slik det falder nu i hænderne på tyske banker eller kinesiske investorer økonomisk har sparepolitikken jo også spillet fallit det er jo ikke lykkedes

og det siger jo sig selv at når folk bliver fattigere og der bliver flere arbejdsløse blandt andet på grund af fyringer i den offentlige sektor hvem har så snart råd til at købe de varer der skulle skabe noget omsætning og nogle flere arbejdspladser og det

egentlige grund til at vi så et eu parlamentsvalg hvor befolkningerne støttede partier

desværre reagerede mange vælgere ved at sætte deres lid til populistiske og højreradikale partier det er en farlig udvikling der kun kan afværges hvis eu landene koncentrerer sig om at sikre velfærden uddannelse og demokratisk indflydelse for den brede befolkning i stedet for centraliseringer privatiseringer og nedskæringer heldigvis har befolkningen i grækenland valgt at gå en anden vej ved det seneste valg sagde de nej til nedskæringskursen og bragte syriza til magten dette parti er allerede gået i gang med den sociale genopretning og ønsker en genforhandling af gælden syrizas dagsorden er nemlig ikke at låne flere penge men at finde en realistisk model for afbetaling den græske befolknings reaktion skyldes det faktum at det ikke er den menige græker der har levet over evne

det er dem der er kommet til at betale prisen mens en lille håndfuld rige folk har klaret sig ganske fint grækerne har fået mærke at eus hjælpepakker ikke var nogen hjælp men blot har skubbet dem endnu længere ud i sumpen for at redde græske og udenlandske banker derfor er helt afgørende at den danske regering støtter syriza i at få en god aftale så de kan gennemføre den sociale genopretning danmark bør også støtte syrizas forslag om en gældskonference hvor de hårdest plagede og hårdest ramte lande kan få en gældssanering

skal der gang i hjulene så skal der skabes udvikling i europa det kan ikke nytte

sætte sin lid til at nedskæringspolitikken virker på et eller andet tidspunkt det er jo også et spørgsmål om danske arbejdspladser da eu jo spiller en stor rolle for vores samhandel derfor skal danmark gå i spidsen og stoppe nedskæringspolitikken herhjemme og tale imod den i eu desværre har regeringen åbenbart tænkt sig at bevæge sig i den modsatte retning for at komme helt ind i kernen af eu som man siger det må blive mere og mere kedeligt efterhånden som man kommer helt ind i centrum så må man dø af kedsomhed det viser sig for eksempel i regeringens varme opbakning til bankunionen som fjerner de sidste rester af landenes muligheder for at føre en selvstændig finanspolitik vi kan kun opfordre regeringen til at komme ud med sproget inden vi skal til folketingsvalg skal danmark med i den bankunion som regeringen er så glad for og

danske arbejdsmarked på den danske overenskomst og velfærdsmodel

tværtimod kommissionen og domstolen blander sig konstant hvis de ser den mindste fare for at medlemslandenes og fagbevægelsens initiativer kan være til fare for den fri bevægelighed det seneste eksempel er kommissionens store interesse for og betænkelighed ved den tyske lov om en mindsteløn der ellers kunne give et rigtig godt bidrag til at begrænse social dumping på landevejen vi har også fået

føle her i danmark hvor kommissionen har forkastet vores beskedne forsøg på at bremse cabotagekørslen eller sætte spørgsmålstegn ved om arme og ben firmaer skal registreres i det såkaldte rut register for udenlandske virksomheder det korte af det lange er at medlemslandenes og fagbevægelsens muligheder for

mod social dumping er blevet stærkt begrænset det skal der gøres op med og derfor

den europæiske fagbevægelses krav om at der tilknyttes en social protokol til traktaten som kan sikre at faglige og sociale rettigheder sættes højere end reglerne om fri bevægelighed hvis regeringen og de meget eu venlige partier her i folketinget virkelig vil sikre befolkningens opbakning til eu projektet på længere sigt bliver de nødt til at følge de forslag og ideer jeg her har redegjort for jeg tror desværre man må sige at i modsat fald hvis man vælger ikke at lytte

vil det nok komme til at gå dem ligesom det gik

eu ikke blot er vigtigt i forhold til vores sikkerhed

spiller en afgørende rolle i at sikre danmarks velstand i de kommende tyve år fordobles verdens økonomi og den globale magtstruktur

desværre ikke det første i asien latinamerika og afrika derfor skal vi sikre et økonomisk stærkt europa det er så sandt som det er skrevet ikke mindst på det bagtæppe var det bemærkelsesværdigt at lytte til næstformanden for kommissionen frans timmermanns der i sidste uge gæstede folketinget han refererede til barrosos ikoniske udtalelser om at eu skal være stor

de små spørgsmål derfor var socialdemokraten

at de hundredtusindvis af små og mellemstore virksomheder i eu ikke længere som nu skal opfatte eu som en mastodont der ustandselig lægger hindringer i vejen for aktivitet og vækst nej nu skal alle disse virksomheder bringes til at forstå

og tak men lad os nu se om ordene bliver til virkelighed hvis målet skal realiseres må den danske regering uanset partifarve begynde at tænke kritisk smalt og fokuseret i eu politikken i dag beskæftiger eu sig med alt fra skolefrugtordning over plastikposer til kønskvoter og bankunion

men vi ønsker et smalt og fokuseret eu vi hilser det velkommen hvis der bliver udskrevet folkeafstemninger om alle forbehold og vi ønsker tillige en folkeafstemning om deltagelse i bankunionen til gengæld anbefaler vi et nej til afskaffelse af forbeholdene bortset fra forsvarsforbeholdet og et nej

europæiske lande

kaos af beslutninger i europa hvor store lande ville bestemme over små lande og hvor danmarks indflydelse ville have været betydelig mindre derfor var det meget glædeligt at man kort efter anden verdenskrig begyndte at udvikle det der i dag er den europæiske union som sikrer fred og sikkerhed i europa men jo også bidrager til vækst og velstand for europæerne ikke mindst gennem etableringen af det indre marked som vi sikkert stadig væk kan styrke yderligere danmark er en del af europa det tror jeg at de færreste vil bestride og når vi er en del af europa så er de udfordringer andre lande i europa har også udfordringer vi har og de beslutninger der bliver truffet med hensyn til hvordan man svarer på de udfordringer

også svar og løsninger som vi danskere bliver påvirket af derfor er det selvfølgelig sådan at når vi er en del af europa

skal vi også være en del af eu og når vi skal det skal vi også stå centralt placeret i eu så vi får indflydelse og fordele af det samarbejde der er

og det har vi så sandelig også

i det seneste år er der jo sket et skifte i

nær sagt ledelsen i europa der har været parlamentsvalg der har været valg til kommissionen rundt omkring i landene har man udpeget nye kommissærer der er valgt en ny kommissionsformand og der er også valgt en ny formand for det europæiske råd parlamentsvalget må vi jo nok sige

endte sådan at enhver kan se at der rundtomkring i europa er en stigende skepsis over for at den europæiske union breder sine regler og sin regulering til stadig større områder

samarbejde må være opmærksomme på at vi også skal lægge en dæmper på reguleringen vi skal med andre ord sikre at nærhedsprincippet bliver taget højtideligt det har altid været konservativ politik

som konservativ at det er glædeligt at det er understreget så stærkt ved parlamentsvalget at nærhedsprincippet er noget der skal tages alvorligt der er også kommet en ny kommissionsformand jean claude juncker og en ny kommission kommission som er organiseret anderledes end

jeg godt fremhæve

kommissionen er en første viceformand timmermans som var på besøg her i folketinget forleden dag

han har simpelt hen mandat til at stoppe direktivforslag og andre forslag til retsakter hvis det er sådan at han skønner

i strid med nærhedsprincippet eller subsidiaritetsprincippet som det vel helt korrekt hedder det er også timmermans opgave at sikre at der er en tæt relation og et godt samarbejde mellem kommissionen og de nationale parlamenter det synes jeg er et

der er glædeligt og jeg håber så også at

se at der kommer realiteter ud af det endelig er der vel grund til at fremhæve at den nye formand for det europæiske råd donald tusk kommer fra polen

viser at at vi nu endelig kan se de østeuropæiske lande de lande der før var på

af jerntæppet som en del af den europæiske union og ikke bare en del men også en fuldgyldig del af den europæiske union derfor tror jeg også det var et godt signal over for de lande at netop donald tusk blev ny formand for det europæiske råd

dette skifte i kommissionen og

et egentligt gearskifte i det hvor vi ser at tingene forandrer sig lad os håbe på det sidste

at vi får et eu der er mere fokuseret på det der er væsentligt og som overlader andre ting mere til medlemsstaterne selv der skal fokuseres på vækst på job og på velstand europa det er der brug for og så skal der fokuseres på de store grænseoverskridende udfordringer bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet håndtering af den store klimaudfordring og andre store sager som kræver en fælles

for mange arbejdsløse og der er derfor fortsat brug for at der arbejdes med det der vil jeg så udtrykke min bekymring for at valget i grækenland er første skridt i retning af at nogle lande i det europæiske samarbejde fraviger den stramme økonomiske politik vi har jo set hvordan en alt for lempelig økonomisk politik netop i de lande har ført til en gældsætning som kun kan ramme de kommende generationers mulighed for at få arbejde og få velstand i fremtiden man er nødt til at sætte tæring efter næring og derfor er det bekymrende hvis valget i grækenland er tegn på at udviklingen begynder at gå i den anden retning så man igen får dundrende offentlige underskud der skaber bekymring på de finansielle markeder

det tilbage vi ellers var ved at genvinde efter den finansielle krise der er grund til at holde fast i reformkursen i europa for at sikre

det konservative folkeparti står fuldstændig bag det regeringen har deltaget i med hensyn til skrappe økonomiske sanktioner over for rusland

mener jeg også at man må trappe de økonomiske sanktioner yderligere op

den russiske økonomi men de har jo indtil nu ikke haft den effekt vi ønsker

derfor må vi hele tiden overveje nye skridt for at dæmme op for det

kan komme politiske forhandlinger mellem ukraine og rusland om en

så sådan at vi i danmark står over for to væsentlige beslutninger i den kommende tid når det gælder det europæiske samarbejde den ene beslutning er om vi skal deltage i bankunionen det vender vi tilbage til går jeg ud fra når regeringen har gennemtænkt det kommer med sine oplæg

har overvejet om der skal være folkeafstemning om der er suverænitetsafgivelse og

den anden beslutning er så beslutningen om danmarks retsforbehold hvor det er glædeligt at der nu er et bredt flertal i folketinget der har besluttet at vi senest om en år skal have en afstemning om retsforbeholdet med henblik på

en tilvalgsordning der gør det muligt for os retsakt for retsakt direktiv for direktiv at beslutte om det er direktiver som vi ønsker at være en del af som vi ønsker skal gælde i danmark fordi det er til fordel for danmark og danskerne eller vi ikke ønsker det

i den traktat vi har og derfor vil det konservative folkeparti gå fuldt ud ind i kampagnen for at få en tilvalgsordning i danmark så vi også kan nyde fordele af det retlige samarbejde og ikke mindst også få indflydelse

var et pressekorps derude der

jeg synes nu ikke vi er så enige herinde om alting i eu og derfor vil jeg også dvæle lidt ved nogle

jo er mit udgangspunkt fra venstres side blev der spurgt til hvorfor vi ikke forsøger at påvirke eu politikken mere aktivt jeg må sige at

ukraine har været nævnt af herre lars barfoed danmark har spillet en yderst aktiv rolle i udformningen af den europæiske ukrainepolitik og det fortsætter vi med at gøre vi er ved at etablere et energisamarbejde med eu inde i ukraine

stærkere eu profil på på en fri

ukraine og endelig spiller vi en aktiv diplomatisk rolle i at sikre eu enigheden i forhold til sanktionsregimet vi har været meget aktive i eu

også i to tusind og fjorten

der har den danske regering faktisk også været meget aktiv og forsøgt at varetage danske interesser ikke mindst i forhold til realkreditten

vi nu ved at undersøge både om det er noget der vil kræve en folkeafstemning og hvad der er af

at stå inden uden for det resultat vi har fået blandt andet ved en aktiv dansk indsats et tredje eksempel på et område hvor vi har påvirket rigtig aktivt er den såkaldte to tusind og tredive pakke altså eus klima og energipakke der har danmark været særdeles aktiv vi har rejst rundt i europa og forsøgt at samle opbakning til så ambitiøs og effektiv en pakke som muligt

med at få en klima og energipakke som vi selvfølgelig

vedkommende i hvert fald i den her regerings tid gerne havde set endnu mere ambitiøs men som dog er langt bedre end det man kunne have frygtet og som fastholder eu i front

hvad vil vi så gøre nu i det kommende år hvor ligger vores prioriteringer her ja vi vil selvfølgelig fortsætte både med det aktive klimadiplomati og med arbejdet for en energiunion der satser på det grønne og på at vi bliver uafhængige af både olie og gas udefra og dermed også

de overgreb vi ser i ukraine

på det område hvis vi får lov til at fortsætte efter næste folketingsvalg men der er selvfølgelig også andre områder lad mig nævne hele terrorområdet det er oplagt at eu kan spille en endnu større rolle her ikke mindst i forhold til de forebyggende indsatser og det er også oplagt at vi kan styrke samarbejdet internt her er det selvfølgelig også oplagt at pege på at det at komme af med retsforbeholdet blive medlem også fortsat af europol og i øvrigt

er afgørende for at kunne bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet inklusive terroren

retsforbeholdet gavner gavner kun de kriminelle jeg kan ikke se hvorfor vi skulle fastholde det når vi kan få en tilvalgsordning hvor vi selv vælger at hvor det giver danmark kontante fordele at være med og hvor vi kan stå uden for det

synes om derfor er jeg rigtig glad for den aftale der er lavet og jeg glæder mig til vi kan fremlægge resultatet af de fem partiers analyse som vi sidder med i disse dage og vores anbefaling af

område og så gælder det i øvrigt også forhandlingerne om et større frihandelsområde med usa

arbejder vi aktivt på at få resultater men vel at mærke også resultater der vil gavne globale standarder inden for miljø og som i det hele taget vil styrke vores økonomi så der er nok at tage fat på i de kommende år

knytte et par ekstra bemærkninger til nogle af de kommentarer der har været fra partierne

fru pia adelsteen bemærker at de eu kritiske partier har haft fremgang og det var herre holger k nielsen

i nogle lande det gør sig gældende især frankrig og england

italien hvor et positivt parti fik markant

jeg synes det er en spændende diskussion men den når vi nok ikke at komme nærmere rundt om

den fremgang vi ser især i frankrig og england herre holger k nielsen inde på det den fremgang ukip i england og le pen

deres eu kritik eller

udlændingekritik eller deres kritik af systemerne i england og frankrig

ikke anerkender at eu hele tiden kan arbejde på at blive bedre og mere borgernær og det kommer jeg tilbage til

inklusive dansk folkeparti sådan set er det eu kritikken eller er det nogle andre strømninger i de samfund der driver eu kritiske partier frem så spørger fru pia adelsteen har grænsekontrollen effekt det er nok det mest direkte spørgsmål

man sige ja både negative og positive effekter grænsekontrol er dyr grænsekontrol giver store bilkøer når danskere gerne vil køre sydpå på sommerferie grænsekontrol forhindrer et helt frit flow af varer og tjenesteydelser og arbejdskraft og dermed koster det ikke bare dyrt rent administrativt men det koster også dyrt i form af hindringer på handel og varer og tjenesteydelser derfor

resten af verden vi tror regeringen tror at det er en stor fordel for det danske samfund og for danskerne i almindelighed at vi har frie grænser i europa

nogle kriminelle der fik sværere ved at komme ind men hvad med alle dem der ikke er kriminelle de vil vel så også få svært ved at komme ind derfor er svaret at fastholde det indre marked og den frie bevægelighed for alle de danskere der gerne vil rejse ud både på ferier og på arbejde

at styrke det grænseoverskridende samarbejde med at bekæmpe den kriminalitet der risikerer at følge med hvis ikke vi også samarbejder der

inde på det var herre finn sørensen og

samarbejdet og hele den udvikling

med at kvittere over for herre holger k nielsen fordi jeg er utrolig glad for de indledende bemærkninger om fredens projekt som herre

og jeg er glad for at sf mener at tiden er kommet til at gøre op i hvert fald to af de forbehold

så til gengæld nok mere uenig med

holger k nielsen og i særdeleshed med herre finn

en stor økonomisk diskussion om

i enhedslisten og det radikale venstre at vi er uenige om

jeg synes det er stærk tobak at sige at det er eu som fænomen der ligesom er årsagen til at de lande har

hvis man endelig skal sige at eu er godt for noget kan man kigge på polen og ukraine for ti år siden havde de samme bnp per indbygger i dag ti år efter at polen er kommet ind i eu er deres økonomi fordoblet per indbygger de har et langt sundere samfund med økonomiske reformer mindre korruption og så videre jeg tror at eu gør økonomien godt

de eu venlige partier i grækenland det

sandelig håbe at enhedslisten ikke vil gå sammen med dansk folkeparti og danne en regering men dog vil fastholde en

pragmatisk kurs både i eu og i den økonomiske politik herre simon emil ammitzbøll

herre lars barfoed fra henholdsvis liberal alliance og de konservative

at den diskussion synes jeg er utrolig vigtigt jeg tror at os eu begejstrede partier og politikere har haft for lidt travlt med

og også har været tilbøjelige til at sige at vi

giver mening at lave den øvelse der hedder hvor er det der virkelig er mening i eu samarbejdet

demokratisk tradition for at beslutninger tages tæt på borgerne jeg er helt med på den debat jeg har selv anbefalet den

også gerne tage den i praksis det der gør den svær

nogle vil synes at kvindekvoter er helt oplagt at lave fælles eu regler om fordi de synes at kvindekvoter er en virkelig god idé i sig selv og andre vil sige at det er

som kun kan løses grænseoverskridende mens andre vil sige sig meget fri for at eu skal fastlægge miljøstandarder og sådan noget det skal

det afhænger meget af hvilken klimapolitik og miljøpolitik og retspolitik man i øvrigt har så det er svært at lave en objektiv facitliste på hvad der er nært og fjernt derfor bliver den diskussion politisk men det er jo netop derfor at den er interessant for den kommer til at handle om hvad vi gerne vil bruge eu til og den debat glæder jeg mig til så afslutningsvis

om vi skal have et eu om vi skal være med men mere diskuterer hvordan og i hvor høj grad og hvis vi kan skubbe endnu mere til at det vil være diskussionen så tror jeg vi også kan styrke danmarks position i eu og intet vil

underkende det valgresultat der trods alt kom og hvor man jo kan se at de skeptiske partier trods alt fik flere mandater end sidst

har flertal men de fik da trods alt flere

jeg lige præcisere men min

til befolkningen og ikke se i øjnene at den politik man fører den økonomiske politik man fører den stadig tættere binding til eus finanspolitik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

grækenland kunne få

de såkaldte hjælpepakker nemlig

krav om fyringer af tusindvis af offentligt ansatte krav om indgreb i overenskomsterne så lønningerne

bare at nævne nogle af de eksempler i den hestekur som den græske befolkning har været udsat for

der jo bestemt ikke har levet over evne det vil jeg også gerne have ministeren til at

det er den menige græker der har soldet det hele væk og at det derfor er fuldstændig rimeligt at de bliver straffet med fattigdom og

arbejdsløshed i

at forsøge at lægge afstand til den politik eu har

kan jeg bekræfte at den

min pointe var at

det ville svare lidt til at man skulle

hvad den danske regering den tyske regering den britiske regering

stort flertal af regeringerne i eu synes er den rigtige politik og det vil jo ændre sig hvis

var min pointe det er jo en politisk ramme

ført der er meget afhængig af hvilke partier der er

jeg anerkender at det ikke er den menige græker der er skyldig men jeg tror bare man gør grækenland en kæmpe bjørnetjeneste hvis man ikke gennemfører de økonomiske reformer

se i øjnene at den politik man har ført over for grækenland og over for de sydeuropæiske lande har ført dem endnu længere ud i sumpen

kan desværre nok ikke få ministeren til at indrømme at det er et produkt af den politik som det store flertal af eu landene er enige om og som jo også er nedfældet i det traktatlige

ekstremt hårdt at rette op på de offentlige finanser men svaret på det er jo ikke

stå på egne ben det er da at hjælpe patienten på fode igen og give vedkommende mulighed for at leve en anstændig tilværelse og jeg hæfter mig ved at grækenland ser ud til at få en positiv vækst for første gang i mange år

tretten stemte venstre også imod regeringens lovforslag vi tog til efterretning at kommissionen var af den opfattelse at den danske retstilstand som tillader markedsføring af løs snus er i strid med tobaksvaredirektivet men vi noterede samtidig at skiftende danske regeringer igennem mere end tyve år har haft den opfattelse og fortolkning at den danske tobaksvarelov alene forbyder markedsføring af snus i portionsbreve og dermed at salg af snus i danmark er i overensstemmelse med tobaksvaredirektivet derfor ønskede vi

tilkendegav vi også dengang i folketingssalen at vi naturligvis ville bringe den danske retstilstand i overensstemmelse med eu retten som konsekvens af de helt gængse og normale eu spilleregler

ja der er jo for det første sket det at europa parlamentet og rådet har vedtaget et nyt tobaksvaredirektiv som erstatter det gældende

salg af snus er ifølge lovforslaget

forbudt i det nye direktiv som danmark er forpligtet til at implementere senest i maj to tusind og seksten det er ikke nogen hemmelighed at vi regeringen i forhandlingerne om det nye direktiv

aktivt havde arbejdet for en fortsat lovliggørelse af salg af snus uanset indpakning

flertal i folketinget faktisk pålagde regeringen da regeringen var i europaudvalget for at indhente et forhandlingsmandat at arbejde imod et forbud mod markedsføring af snus uanset indpakning det var det mandat som regeringen blev sendt af sted med af et flertal i folketinget men det var tilsyneladende også et mandat som regeringen ikke tog specielt seriøst i hvert fald må man jo konstatere at den daværende sundhedsminister aldrig evnede

dagsordenen i eu eller fik indhentet de øvrige medlemsstaters holdning hertil i forbindelse med drøftelserne om revisionen af direktivet og jeg må sige at det er dybt beklageligt at regeringen dengang valgte at tage så let

set fra vores synspunkt bliver det beklagelige jo kun endnu mere beklageligt når man samtidig må konstatere at regeringen i forbindelse med kommissionens stævning ved eu domstolen ikke har handlet i respekt for flertallet i folketinget der var af en anden opfattelse i forhold til fortolkningen end den regeringen lagde til

regeringen også på det punkt at lægge sig

af sundhedsministerens besvarelse af spørgsmål nummer tyve i europaudvalget fremgår det og jeg citerer regeringen har i sit svarskrift til eu domstolen den nittende december to tusind og fjorten taget bekræftende til genmæle over for kommissionens påstand det vil sige erklæret sig enig med kommissionen i at danmark har tilsidesat sine eu retlige forpligtelser i forhold til spørgsmålet om salg af løs snus i danmark citat slut

synspunkter i folketinget

jo også på forhånd mistet enhver chance for at kunne vinde sagen ved eu domstolen

den her sag på gulvet ikke bare én gang men to gange vi støtter

vi støtter sådan set heller ikke regeringen det kan ikke være nogen overraskelse men vi må tage til efterretning at sagen er tabt fordi der blev givet op på forhånd og på den baggrund

støtter vi at vi så får rettet op i forhold til at få efterkommet det nye direktiv som vi altså i danmark er forpligtet til

efterkomme senest i maj to tusind og seksten og dermed bringer vi den danske retstilstand i overensstemmelse

eu projektet det her er jo

at man ikke tør være med til at prøve at sætte foden ned og prøve at gå imod i eu og se hvad der ville ske det værste der

imod eu bureaukraternes ønske om at bestemme over os andre at man så giver op på halvvejen

der var jo et utal af medlemmer af venstres folketingsgruppe der deltog sidst vi havde det her på hvorfor skal danmark endnu en gang være duks og overimplementere og hvad ved jeg

behøver at give det her mandat

regering der har handlet imod folketingets ønsker som

ved eu domstolen såfremt vi måtte tabe den

forpligtet til at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med eu

parallelt med at vi i europaudvalget var med til at afgive det mandat

at regeringen skulle forfægte det synspunkt i forhandlingerne om det nye tobaksvaredirektiv

hvordan fremtiden skulle se ud at lovliggøre salg af snus uanset indpakning

men regeringen har givet op ikke bare én gang men to gange

hvordan det ser ud og dermed også den fremadrettede situation men

på forhånd hvordan i alverden skulle vi så have en jordisk chance for efterfølgende at kunne vinde en sag

vi ønskede at prøve den her sag ved eu eu domstolen og det jeg tillod mig at læse op

det som regeringen har oversendt til europa kommissionen i

den sag der var ved eu domstolen hvor regeringen siger at man har taget bekræftende til genmæle over for kommissionens påstand det vil sige erklæret sig enig med kommissionen

må erkende at vores muligheder for at få ændret det her er ved at være

tilhængere af at indføre et forbud men vi må jo konstatere

et forbud mod løs snus

man var tilsyneladende ikke særlig interesseret i at komme ud med en argumentation

venstre pludselig har skiftet holdning

at venstre op mod parlamentsvalget til eu i at ligne nogle der var kritiske over for eu

mod kvindekvoter og løs snus forbud og alt muligt andet

valget ja så er modstanden jo ikke

i forhold til den ændring af tobaksvaredirektivet som der altså nu er et flertal for i europa parlamentet og

senest maj måned to tusind og seksten og

skulle man så kunne komme frem til noget andet altså jeg har simpelt hen svært ved at se det

at man ikke har forfægtet det mandat man fik i europaudvalget i forbindelse med forhandlingerne om tobaksvaredirektivet og punkt to at man forlods lagde sig fladt ned for kommissionen

var så venlig at læse

forbud mod salg af løs snus det er venstre men alligevel stemmer man for og fordi man stemmer for

så det

er det vi siger hvad er så den fremadrettede spillebane der gælder i forhold til spørgsmålet om snus

det er så det tobaksvaredirektiv der ligger som skal implementeres senest maj to tusind og seksten og som vi dermed er forpligtet til at implementere

det vi må tage til efterretning og det er den eneste grund til

har skiftet parti over til sundhedsministerens parti

som et flertal gav mandat til i europaudvalget

vi fik ikke flertal eller opbakning fra de øvrige medlemsstater til at kunne gøre noget ved det hvorfor fordi regeringen ikke gjorde noget

man kalder for at tage bekræftende til genmæle

ergo er mulighederne udtømte

at se på indholdet og sige hvad kan vi gøre fra dansk side for at ændre på det her jeg kan ikke se for mig hvilke andre muligheder der er nu så der er ingen kovending her men det er simpelt hen ikke korrekt når sfs ordfører siger at der intet er der er

de oplysninger var ikke offentligt tilgængelige dengang hvis sfs ordfører allerede dengang kunne forudse

så må jeg sige at ordføreren har evner ud over det sædvanlige i forhold til hvad der kan lade sig gøre at forudse men det er interessant hvis

det gælder også det europæiske og derfor er vi selvfølgelig også forpligtede til at følge den lovgivning og de aftaler som vi er med til at lave

tobaksvaredirektivet forpligter alle eu lande på nær sverige til at forbyde salg af snus når svenskerne ikke er omfattet af forbuddet skyldes det at de fik en undtagelse da

som vi fik en undtagelse på sommerhusområdet da vi i nitten tre og halvfjerds

andre eu lande end sverige og det omfatter også den løse snus som vi kender i danmark at vi her i danmark alligevel har tilladt at sælge løs snus også efter tobaksvaredirektivet fra nitten to og halvfems skyldes at vi fra dansk side

hos socialdemokraterne lægger vi vægt på at man gør sin del af arbejdet når man er en del af et forpligtende fællesskab og derfor kan vi selvfølgelig støtte

oplever jeg som et tegn på manglende respekt for folketinget

indledte en traktatkrænkelsessag mod danmark fordi salg af løs snus er tilladt i danmark

høringssvarene til dagens lovforslag står

at kommissionen den femogtyvende februar to tusind og fjorten rettede fornyet henvendelse til ministeriet for sundhed og forebyggelse med spørgsmål om status for retstilstanden i danmark for så vidt angår salg af løs snus i sit svar til kommissionen den trettende marts fjorten orienterede ministeriet kommissionen om fremlæggelse af lovforslag l en hundrede og ni og firs tyvende marts to tusind og tretten og om folketingets forkastelse af lovforslaget ved tredje behandlingen den syvogtyvende juni to tusind og tretten endvidere orienterede ministeriet kommissionen om at regeringen i forbindelse med implementeringen af det nye

kan vi nu se handler om at

for kommissionen og forbyde snus der står ikke noget om hvordan regeringen har kæmpet eller vil kæmpe for at leve op til det

to tusind og tretten eller om hvordan regeringen vil respektere det flertal som i to tusind og tretten nedstemte netop det forslag som vi behandler nu

står der følgende vedrørende forbud mod snus

fra to tusind og et ikke indeholder et forbud mod salg af

er tale om et traditionelt produkt på denne baggrund den foreslåede ændring være i modstrid med den hidtidige danske fortolkning af tobaksvaredirektivet flertallet kan ikke støtte et forbud mod markedsføring af snus uanset indpakning flertallet noterer endvidere at snus er mindre sundhedsskadeligt end konventionelle cigaretter og ikke giver anledning til passiv rygning

over at regeringen når et flertal i folketinget ad to omgange

nedstemme det konkrete lovforslag således temmelig tydeligt siger til regeringen at flertallet ikke ønsker

så ikke i det mindste bestræber sig på at finde en løsning som ikke forbyder snus men der står selvfølgelig i lovforslaget kommissionen er af den opfattelse at tobaksvaredirektivet forbyder salg af snus det er naturligvis en alvorlig sag at europa kommissionen er af den opfattelse af den opfattelse at vi ikke opfører

at regeringen naturligvis ikke kan overveje andet end at rette ind og gøre som kommissionen siger i dansk folkeparti ved vi også godt at regeringen helst vil forbyde alle tobaksprodukter det her forslag er bare et lille skridt i den retning i dansk folkeparti ønsker vi at holde kompetencen i danmark vi ønsker det skal være folketinget som bestemmer om danske borgere må bruge snus

snus absolut noget af det mindre farlige

det helt absurd at gå så fanatisk efter at få det forbud når det reelt set måske giver meget mere mening

mindre farligt alternativ til rygning af tobak

som regeringen kunne arbejde på over for eu

vi udfordre fortolkningen kommissionens opfattelse af direktivet i stedet for bare at sige javel herre kommission hvis de mener det så retter vi naturligvis ind det sker jo nok desværre ikke

ske i sidste ende at vi tabte en sag

det kunne betragtes som et traditionelt tobaksprodukt men den fortolkning har vist sig ikke at være korrekt muligheden for en undtagelse omfattede nemlig kun røgtobak og tyggetobak den undtagelse

den fik de allerede ved deres indtræden i

forbud mod snus blev indført i ændringsdirektivet til tobaksvaredirektivet i nitten to og halvfems men fra dansk side havde man ikke været opmærksom på at forbuddet også betød et forbud mod salg af løs snus derfor har danmark aldrig implementeret forbuddet i dansk lovgivning

man ifølge regeringen blev opmærksom på problematikken forslaget som vi behandler i dag forbyder salg

den måde med til at sikre overensstemmelse mellem tobaksvareloven og tobaksvaredirektivet et lignende lovforslag blev

i april to tusind og tretten dengang sf havde sundhedsministerposten dengang stemte vi for fordi vi mente at danmark skulle leve op til sine eu retlige forpligtelser og undgå at tabe en eventuel traktatkrænkelsessag ved eu domstolen men forslaget blev ikke vedtaget da oppositionen var imod sf støtter stadig forslaget om at implementere snusforbuddet fordi vi mener at danmark bør leve op til den lovgivning vi har været med til at vedtage på eu plan

ikrafttrædelsestidspunktet så man tager hensyn til

vi så sådan set også gerne at portionspakket snus også blev lovliggjort i danmark det er jo fuldstændig korrekt som flere af høringssvarene også peger på at snus er sundhedsskadeligt det er nok ikke nogen overraskelse for nogen

jo også men de er alle sammen lovlige i dag snus har så den kan man sige fordel i forhold til røgtobak at der ikke er nogen passiv rygning og det tyder også på at snus er mindre sundhedsskadeligt end tobak som ryges med med

er i hvert fald

sag jo i højere grad om

grad har turdet lægge arm med eu i det her spørgsmål vi har talt om den proces der har været i udarbejdelsen af det nye

men det gælder sådan set også i forhold til den fortolkning som danmark hidtil har

et synspunkt her i folketinget

mulighed for en sag ved eu domstolen og den synes jeg sådan set man skulle bruge til at rejse den her diskussion det vil regeringen så ikke

hidtil været et flertal her i folketinget for at fastholde at man skulle gøre alligevel og jeg kan kun beklage at venstre ryster på hånden

hvor vi nærmer os målet men ikke desto mindre

vil vi fastholde at det er vigtigt

at udfordre eu både på de synspunkter hvor vi ikke mener eu regulerer korrekt

sidste forår hvor en stor del af debatten handlede om at eu blander sig i alt alt for meget og i alt alt for mange detaljer jeg synes det her er et rigtig godt eksempel på at man går

jeg synes egentlig at flertallet her i folketinget i dag overhører det signal der var fra befolkningen om at skrue lidt ned for eu reguleringen på en række af de felter som er nemme

regulere lokalt

noget med nogle bureaukrater i bruxelles der kommer forbi og fortæller folkevalgte forsamlinger hvordan man skal indrette lovgivningen i det enkelte land

derefter skete der det at et flertal i folketinget sagde

en situation med en sundhedsminister der totalt ignorerede

så fået et nyt tobaksvaredirektiv hvori

artiklen om tobak der indtages oralt som det så eurokratisk hedder

blevet flyttet fra artikel otte til artikel sytten da man er gået fra direktiv

og fyrre men formuleringen af artiklen er identisk

hvad burde man gøre i den her sag

man burde fra flertallet i

at vi ikke mener at eu skal bestemme og indføre det her snusforbud i danmark satse på at danske vælgere udskifter den siddende regering i løbet af året det er der dog en del der tyder på vil ske heldigvis og efter valget sende en skrivelse til kommissionen hvori

skal se bort fra det tidligere skrevne fra den på det tidspunkt tidligere regering der i øvrigt heller ikke på daværende tidspunkt var i overensstemmelse med et flertal i folketinget det er jo faktisk en skandaløs opførsel der har været fra den siddende regerings

ikke længere er medlem af regeringen men dog nu alligevel medlem af et regeringsparti

det her er jo et klassisk eksempel på hvorfor de såkaldte eu positive partier som jo i

ikke er eu positive men bare er begejstrede for at tage imod ordrer fra bruxelles fik

ved europaparlamentsvalget i sommer det er jo præcis på grund af den opførsel vi har set i den her sag

der er over for bruxelles vi bør gå i en anden retning hvor landene får mere indflydelse og hvor eu blander sig mindre og hvis vi skal komme i den retning

jeg tror at vi og andre lande skal udfordre kommissionen noget mere end vi har gjort

man kan jo forestille sig at grunden til at vi har mistet flertallet er fordi venstre er lige så optimistiske som vi er i liberal alliance

at have et nederlag ved eu domstolen når man forhåbentlig har overtaget regeringsmagten i løbet af nogle måneder jeg synes det er ærgerligt at man ikke har holdt ved

op til det som et flertal i folketinget ønskede jeg synes det er ærgerligt at kommissionen bare kommer og giver ordrer i stedet for at interessere sig for hvad der sker i de enkelte lande men nuvel det her skal nok bære ved til den skepsis der er i befolkningen det skal nok være en lille pind på det bål der gør at det sandsynligvis bliver et nej når vi holder folkeafstemning i to tusind og seksten det kan vi jo så i hvert liberal alliance og andres side

har fået lidt hjælp fra s r og v i den sag det skal vi nok tage med men jeg synes det er ærgerligt for de danskere det går ud over i deres konkrete hverdag og

det meget bevidst for de kommer jo til at købe produktet alligevel

jo godt alle sammen det vil blive solgt og være fuldstændig lige så udbredt som det hidtil har

ethvert sted jeg synes faktisk at man

folk ikke tager de der runde bøtter frem og bruger det der portionssnus selv om det er ulovligt at sælge i danmark det kan man købe overalt i københavn det kan man gøre i aarhus det kan man gøre i resten af landet

det her så man kriminaliserer altså også almindelige mennesker som fornuftigvis vil finde løsninger

det folk gør når vi går amok herinde og træffer tåbelige beslutninger så finder fornuftige mennesker fornuftige løsninger ude i det ganske land så danskerne vil sandsynligvis ikke ændre adfærd

så har s r og v endnu en gang gjort eu til grin og det er

for det er jo det man vil forbyde altså at der sælges snus overhovedet i

er jo mange usunde ting som man godt må sælge

mindre usundt nemlig snus skal man ikke have lov til at sælge det kunne man have en interessant sundhedspolitisk debat om

har her er lige så meget en eu politisk debat det handler om hvorvidt eu skal regulere om man kan sælge sådan et produkt som

der fylder meget meget meget lidt på markedet kan eu og skal eu kunne forbyde

nogen sælger det i detailleddet i danmark det mener vi i det konservative folkeparti ikke bør være eu reguleret allerede på grund af nærhedsprincippet burde det ikke være eu reguleret men hvis det var en fastslået kendsgerning at sådan er det så måtte vi bøje os for det ligesom der kan være andre sager hvor vi må bøje os i sidste ende for at der er vedtaget noget i eu

men her har vi jo ikke fået fastslået om det nu er

at vi havde en praksis omkring salg af snus i tyve år uden det blev anfægtet af eu selv om der var et direktiv fra eus side et

pludselig finder man ud af at vi handler i strid med eu

vi er så nogle der mener at der er gode juridiske argumenter for at sige at det ikke er i strid med eu retten at vi har den praksis for salg af snus i danmark som vi har haft indtil nu derfor har vi ønsket den sag prøvet ved

eu domstolen man må så sige at regeringen

startet med at lægge sig fladt ned og sige til eu kommissionen at

eu kommissionen ret det er jo et problem

vi i det konservative folkeparti tage konsekvensen af at vores synspunkt er at denne sag ikke har været prøvet juridisk den burde prøves ved eu domstolen og så må vi se hvad domstolen siger og så må vi naturligvis rette ind hvis en afgørelse går os imod men på det grundlag kan vi altså ikke medvirke til at vi nu

uden en retssag

har implementeret tobaksvaredirektivet korrekt i den danske lovgivning fordi vi tillader salg af løs snus det retter vi nu op på

at overholde spillereglerne for det er den eneste måde

insistere på at de andre der indgår i fællesskabet

jeg noterer mig at der er et flertal i folketinget bestående af regeringen og sf og venstre for det lovforslag som der ligger nu

eu regulering der er og det er jeg